i dag er der følgende anmeldelser integrationsministeren lovforslag nummer l

hundrede og otte og tres indenrigs og sundhedsministeren lovforslag nummer l en

tiltrådt af et flertal det er udvalget med undtagelse af enhedslisten og liberal alliance

bedyret at den vil bekæmpe bøvl og administrativt besvær

det er jo et prisværdigt forehavende det er en prisværdig målsætning

og administrativt besvær i danske virksomheder en tsunami af bøvl

overvejet meget nøje hvorledes vi skulle stille os vi er principielt tilhængere af en afgift på fedt det er ikke et problem og det er det synspunkt der har sejret så vi vil stemme for loven men vi vil pege på ved vedtagelsen her ved tredjebehandlingen at det her vil give anledning til meget store administrative problemer forslaget har jo også haft en lang lang tilblivelseshistorie

at der ville komme et sådant forslag

der har været stor intern strid

regeringen og regeringsblokken i vko om hvorledes det skulle tilrettelægges omsider kom man frem med et forslag og det skal så brases igennem

mere bureaukratisk bøvl som herre niels helveg petersen formulerede det

øget grænsehandel for det andet vil det eksportere arbejdspladser ud af danmark for det tredje

er det her bare en pengemaskine for staten og intet andet alle de her argumenter om sundhed og bedre livstil og

er at skaffe flere penge til den offentlige sektor det kunne være slemt nok men det kan blive endnu værre efter

et et mindretal og som ønsker fru helle thorning schmidt som statsminister ønsker

egentlig principielt støtter

den giver noget administrativt bøvl vil jeg sige at det

vil alternativet til den model vi har lagt frem

så jeg synes sådan set at de radikale skylder et svar på hvordan en sådan fedtafgift ellers skulle have set ud

og så forstår jeg godt hvis det er noget af en møgsag at arve fra sin forgænger at det første man som liberal skatteminister skal forsvare er en afgiftsforøgelse det er vel næppe lige det man havde ønsket sig men når det er sagt

ingen tvivl om at dette er en pengemaskine for det offentlige det giver jo indtægter

kommer hen og

bruges til at sænke skatten på arbejde er det ikke en pengemaskine

set meget glad for at vi fik sat skatten ned på arbejde det har en stor betydning for også den enkelte danskers motivation til at gøre en ekstra indsats vi skal senere i dag have

hvordan man får danskere til at arbejde mere det gør man jo blandt andet ved at sænke skatten på arbejdsindkomst

at man så

og verdens i forvejen mest skatteplagede befolkning måske er det afgørende

nødvendigt at bruge alle disse penge

hundrede og ni og halvfjerds selvbestaltede orakler herinde

at det selvfølgelig bliver værre

en socialdemokratisk sf koalitionsregering

overordnet set synes

selvfølgelig stemme ja til det samlede forslag

der er selvfølgelig også nogle ting vi har forsøgt at ændre på derfor kommer vi også med de her ændringsforslag i dag og derfor vil vi selvfølgelig også håbe på og ønsker at flere partier kan se det fornuftige i

et meget teknisk forslag og der er rigtig mange ting i det her

men en vigtig del af det handler om at lønmodtagere får ret til ferie med løn selv om de er fyret og er fritstillet og i fritstillingsperioden finder et nyt arbejde det er fint og det stemmer vi selvfølgelig ja til men det skal åbenbart ikke gælde en person som tilfældigvis og helt uden skyld er blevet fritstillet fra et firma som går konkurs de får altså ikke dækket deres feriegodtgørelse det kunne man jo gøre via lønmodtagernes

koste flere penge for arbejdsgiveren så vil man åbenbart hellere lade det gå ud over den enkelte lønmodtager som uforskyldt er havnet i en situation hvor vedkommende ikke

sin ferie

at ministeren vil indføre kontrol med arbejdsgiverindbetaling af

feriepenge men hvorfor spørger vi igen hvorfor skal kontrollen kun begrænses til maksimalt

ifølge ministeren foreligger der ikke nogen som helst dokumentation for hvor stort omfanget af svindet er altså hvor mange feriepenge der ikke bliver indbetalt til feriekonto hvad nu hvis det viser sig

skal vi nok støtte det her lovforslag men vi er enige med s og sf i de bekymringer der er omkring beskyttelsen af lønmodtagerne i forbindelse med insolvens vi synes det er mærkeligt at

hvis virksomheden går konkurs er ringere beskyttet end hvis man bare er blevet almindeligt afskediget vi er også uenige i ministerens vurdering af at det vil være en

også at lade lønmodtagernes garantifond dække lønmodtagerne i den situation

vi har bedt om at få sagen tilbage i udvalget fordi vi

diskuterer ferieloven og udbetaling af feriepenge så ved festlige lejligheder er enighed om

nu skal sørge for at vi udbetaler folks feriepenge og at de ikke ender i feriefondene

at der er eu regler og det ene og det andet men det der er pointen er

de småbeløb der hober sig op og bliver afleveret

beløbet marginalt altså op til to tusind to hundrede og halvtreds kroner men det vi ikke kan få svar på

hvis vi er enige om at vi skal nedbringe

om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer

afstemningen slutter for ændringsforslaget stemte

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

at vi skal arbejde noget mere for at få dansk økonomi tilbage på sporet

som jeg synes det var nødvendigt at vi brugte lidt mere tid på fordi vi i liberal alliance netop er optaget af at få dansk økonomi tilbage på sporet

at få danskerne til at arbejde de her gennemsnitligt tolv minutter mere om dagen for det

det bliver spændende alle kan jo mene at man skal arbejde noget mere det afgørende bliver jo

målsætningen om at danmark skal være et rigt samfund hvor vi har råd til god offentlig velfærd

jo sådan set være enige om men hvordan kommer vi derhen

hvad er det der virker økonomerne vismændene liberal alliance er ikke i tvivl det er lavere marginalskatter der er det mest effektive middel for at få danskerne til at arbejde noget mere

vi skal drøfte er hvilke incitamenter der er mest effektive med henblik på at få danskerne til i gennemsnit at arbejde tolv minutter mere om dagen

for er imidlertid ikke så simple som at få danskerne til at arbejde tolv minutter mere om dagen

i den økonomisk set uholdbare situation

arbejdsmarkedet end der kommer ind på arbejdsmarkedet det betyder at hvis vi bare lader stå til som oppositionen foreslår så vil vi frem til to tusind og tyve komme til at mangle et sted mellem fem og fyrre og halvtreds milliard kroner på de offentlige finanser det er min og regeringens opfattelse at løsningen på udfordringerne er at få flere mennesker i arbejde og som følge af det at der vil komme færre på overførselsindkomster

man kan tage arbejdshandsken på og anvise konkrete forslag til hvordan man når i mål eller man kan være ukonkret og håbe på det bedste regeringen har valgt det første

der anviser konkrete og realistiske forslag til at genoprette balancen på de offentlige finanser

med genopretningsaftalen samler

vi den umiddelbare regning for krisen op og vi styrker samtidig den offentlige økonomi strukturelt frem til to tusind og tretten som et væsentligt led i genopretningsaftalen gennemførte regeringen en samlet dagpengereform som indebærer en afkortning af dagpengeperioden fra fire til to år og en harmonisering af optjeningskravet for ret

med over tre milliard kroner årligt når den er fuldt indfaset i to tusind og fjorten

at dagpengereformen øger arbejdsudbuddet med cirka trettentusind fuldtidspersoner derudover har regeringen i efteråret fremlagt et udspil til en su reform og en førtidspensionsreform

incitamenter til at de studerende starter

målet er at de unge kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet

vil regeringen sikre at unge under

ved hovedløst at parkere dem på en førtidspension de skal i stedet have hjælp til at genvinde arbejdsevnen i i et udviklingsforløb

endvidere skal mennesker med en meget begrænset arbejdsevne have bedre mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet derfor vil regeringen målrette fleksjobordningen

så den ikke længere favoriserer de mest ressourcestærke personer

skal have bedre mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

betyde en styrkelse af de offentlige finanser på tre fire milliard

og samtidig øger reformen arbejdsudbuddet med cirka ni tusind fuldtidspersoner sidst men ikke mindst har regeringen i januar i år fremlagt et udspil til en tilbagetrækningsreform tilbagetrækningsreformen består af tre elementer

fremrykker vi velfærdsaftalen med fem år

til folkpensionsalderen i to tusind og nitten

er på grund af den internationale økonomiske krise nødvendigt at gøre noget tidligere end det blev aftalt i to tusind og seks vi skal sikre mere arbejdskraft

alternativet ja det er en lang årrække med nedskæringer ude på vores

det betyder at de danskere der ved udgangen af to tusind og

ikke får nogen efterløn i år bruger vi seksten milliard kroner på en efterlønsordning der betaler sunde og raske mennesker for at forlade arbejdsmarkedet det sker selv om der er brug for deres indsats til at skabe vækst i virksomhederne undervise vores børn og pleje vores syge det mener jeg ganske enkelt er en forkert prioritering

indfører vi en seniorførtidspension til nedslidte

betyder en styrkelse af de offentlige finanser på atten milliard kroner i to tusind og syv og tyve

offentlige finanser og øger arbejdsudbuddet står s og sfs udspil en fair løsning

og jeg ved godt at man skal være stærk i troen

ja så forbedrer deres økonomiske plan kun de offentlige finanser med cirka en og tredive milliard kr det vil sige at der i

femten milliard kroner er man mere realistisk og dermed tager udgangspunkt i de konkrete forslag og kun tager dem for gode

så mangler der et langt langt højere milliardbeløb

hvordan de vil få danskerne til at arbejde

nemlig at fagbevægelsen med harald børsting i spidsen tryller de tolv minutter op af hatten efter udmeldingerne fra lo familierne i den seneste tid er der dog ikke meget der tyder på at fagbevægelsen ligefrem står på spring for at indgå en sådan trepartsaftale om at arbejde tolv minutter mere om dagen hvis jeg ikke husker helt galt var fagbevægelsen efter lanceringen af s

fair løsning endda ude at sige at tolv minutters

om dagen mere var markedsføring end det var konkret politik

en overenskomst der gav en del af deres medlemmer tre feriedage mere om året det svarer til at afkorte arbejdsdagen med godt fem minutter så nu skal s og sf altså øge arbejdstiden med sytten minutter om dagen for den gruppe af 3f’ere hvis der ikke skal være et endnu større hul i den økonomiske plan s og sfs økonomiske plan ligner efterhånden mere en schweizerost end noget andet senest har vi oven i købet hørt socialdemokraterne sige at det hele tiden har været hensigten at arbejdstiden først skulle forhøjes når ledigheden kom under

for det er umuligt at sige hvornår det eventuelt vil ske ledigheden har kun været under ethundredetusind en gang i løbet af de sidste fem og tredive år og lad mig lige erindre om at det altså ikke var under en

underfinansierede økonomiske politik skulle være i stand til

hertil kommer at de udfordringer vi står

for ikke forsvinder selv om ledigheden ikke når ned under ethundredetusind

gå ind og hæve arbejdstiden jeg kan i hvert fald ikke forestille mig at det bliver billigt og selv om det så skulle lykkes s og sf at blive enige med fagbevægelsen er det altså ikke ensbetydende med at vi når

den forbedring af de offentlige finanser som de lover med fair løsning og dermed de tolv minutter

under behandlingen gjorde socialdemokraterne meget ud af at pointere at forslaget om tolv minutters mere arbejde om dagen var hentet fra arbejdsmarkedskommissionens rapport side seks og fyrre

på side seks og fyrre ville de have bemærket at arbejdsmarkedskommissionen tændte alle røde advarselslamper i forbindelse med netop

nævner således at der vil være en betydelig udfordring med at øge eller blot at fastholde den gennemsnitlige arbejdstid det skyldes bla at den demografiske udvikling ventes at trække arbejdstiden ned og at der

henviser kommissionen endda til en arbejdskraftundersøgelse fra

er tilfredse med deres arbejdstid og blandt

hvis disse ønsker til arbejdstiden blev virkeliggjort ville beskæftigelsen falde med ethundrede og femtentusind personer jeg tror derfor ikke at fagbevægelsen kan få overbevist

sine medlemmer om at arbejde mere og andre vidtløftige ideer som for eksempel større fleksibilitet i forhold

fuldtid og andet er bare den rene luft

eller hvornår s og sf vil fremtrylle de såkaldte tolv

en sikker fugl i hånden mens s og sfs forslag lover en usikker fugl på taget af et luftkastel

vende tilbage til udgangspunktet nemlig hvilke incitamenter der vil være mest effektive

naturligvis fuldt ud tilslutte mig hvad beskæftigelsesministeren har sagt vedrørende arbejdsmarkedspolitikken og jeg

set også helt enig i præmissen for spørgsmålet der stilles i dag nemlig at det kræver nogle konkrete og nye incitamenter at få danskerne til at arbejde mere højere arbejdsudbud kommer ikke af sig selv hvis ikke danskerne får bedre incitamenter

instrument til at få danskerne til at arbejde mere for jo mere en skatteyder får udbetalt efter skat af sin sidst tjente krone jo større er incitamentet til at yde en ekstra indsats samtidig skal det kunne betale sig at være i arbejde frem for at være på overførselsindkomst og det skal kunne betale sig at tage en uddannelse derfor har regeringen siden to tusind og et brugt skattepolitikken som et instrument til at øge arbejdsudbuddet vi har gennemført en række skatteændringer som tilsammen har udbredt skattebasen og reduceret marginalskatten på både arbejdsindkomster

også på selskabsskatteområdet og beskatningen af afkastet på opsparing i to tusind og fire vedtog regeringen med den første forårspakke at fremrykke lavere skat på arbejdsindkomst herved fik vi både sparket gang i økonomien og samtidig øget arbejdsudbuddet med forårspakken blev mellemskattegrænsen i to tusind og fire forhøjet markant og for at gøre det mere attraktivt at være i beskæftigelse indførte regeringen et beskæftigelsesfradrag

i to tusind og syv gennemførte regeringen en omlægning af lavere skat på arbejde med virkning fra to tusind og otte og to tusind og ni formålet var yderligere at forbedre tilskyndelsen til at være i beskæftigelse og til at yde en ekstra indsats beskæftigelsesfradraget blev derfor yderligere forhøjet til det aktuelle niveau og igen gennemførte vi en markant forhøjelse af mellemskattegrænsen så femhundrede og femoghalvfjerdstusind danskere

at betale mellemskat af den sidst tjente krone den første forårspakke i to tusind og fire øgede arbejdsudbuddet svarende til titusind tolvtusind fuldtidsbeskæftigede og det er endda konservativt anslået lavere skat på arbejde fra to tusind og syv øgede arbejdsudbuddet med syv

fuldtidsbeskæftigede to tusind og fire og to tusind og syv reformerne har både styrket incitamentet til at deltage på arbejdsmarkedet frem for at være på overførselsindkomst og øget timearbejdsudbuddet for de beskæftigede det har været strengt nødvendigt at gøre det mere attraktivt for personer med beskedne indkomster at arbejde både for at øge arbejdsudbuddet og ikke mindst for at yde retfærdighed over for de mennesker som knokler hver dag på det danske arbejdsmarked regeringen lægger meget vægt på at det skal kunne betale sig arbejde og det er lige meget om man er direktør eller ufaglært arbejder et af resultaterne af de to reformer har været at antallet af beskæftigede der fik mindre end tusind kroner ud af at gå på arbejde frem for at være på

markant det kan betale sig gøre en indsats det sidste men store skridt tog vi senest med skattereformen i to tusind og ti

de finansieringsmuligheder der var inden for skatteområdet til at skatten om

hvor skatten på den sidst tjente krone blev reduceret med knap syv

og arbejdsudbuddet øgedes med forsigtigt igen anslået nittentusind fuldtidsbeskæftigede på sigt

er fuldt finansieret inden adfærdseffekter og løftet i arbejdsudbuddet med videre bidrager til at også den finanspolitiske holdbarhed bliver øget med fem milliard kroner

skattepolitik i hele regeringsperioden har været med til at imødekomme de store udfordringer som vi står over for i fremtiden hvor mangel på arbejdskraft kommer til at sætte dagsordenen skatten på arbejde er blevet sænket markant og samlet har regeringens skattepolitik øget arbejdsudbuddet med mindst fyrretusind personer siden to tusind og et har regeringen anvendt skattepolitikken til at skabe øget vækst selskabsskattesatsen

kapitalindkomst og skatten på arbejdskraft er sat ned og skattebaserne er blevet bredt ud men tiderne er ændret i efteråret to tusind og otte satte den internationale krise ind med fuld kraft den offentlige saldo blev markant forværret under finanskrisen og de store underskud har gjort det nødvendigt at holde de offentlige udgifter i ro og også ekstraordinært at øge skatteindtægterne for at føre en ansvarlig økonomisk politik

er derfor tid til også og især at se på andre politiske instrumenter til målrettet at øge arbejdsudbuddet og sikre den langsigtede finanspolitiske holdbarhed

at vi kommer til at mangle arbejdskraft for at løfte udfordringen hvor en relativt lille arbejdsstyrke skal

her skilles vandene i dansk politik regeringens forslag til en tilbagetrækningsreform er den ansvarlige og rigtige vej hvor vi sikrer sunde offentlige finanser og et godt solidt fundament for den fremtidige

og bidrage til at danmark fortsat fører en troværdig økonomisk politik som er med til at sikre et stabilt renteniveau det er nødvendigt med en gradvis afskaffelse af efterlønnen for at vi fortsat kan tage hånd om de svageste

frem for at betale raske mennesker for at trække sig tidligt tilbage på pension regeringen går ind for konkret politik og baserer ikke ligesom oppositionen danskernes fremtidige

fugle på taget s og sf siger at vi alle skal arbejde tolv minutter mere om dagen det skal ifølge en fair løsning ske gennem en trepartsaftale hvor lønmodtagernes organisationer bidrager til at vi samlet set øger arbejdstiden men når man så spørger de parter

at der ikke bliver nogen trepartsaftale de tolv minutter var omdrejningspunkt for s og sfs plan og det hele ligger grundlæggende

selv hvis vi leger at det skulle lykkes s og sf at lave en trepartsaftale med lo og med dennis kristensen fra foa og andre om en øget ugentlig arbejdstid så vil det næppe få nogen større effekt på arbejdsudbuddet for det

der bestemmer den enkelte danskers arbejdstid danskerne bestemmer jo i sidste ende hvor meget de ønsker

incitamenter til arbejde men hvor er incitamenterne henne

der alene indeholder højere skatter og afgifter for en og tredive

det mindsker altså incitamentet til at arbejde så der er absolut ingen sammenhæng mellem mål og midler

bundlinjen viser at s og sf mangler ti milliard kroner alene frem til to tusind og tretten i deres skatteudspil og efter at sammenbruddet om de tolv minutter om dagen

mangler s og sf yderligere femten milliard

i lyset af det faktum at de i forvejen ønsker at hæve skatterne med en og tredive milliard kroner så i forhold til den samlede udfordring på de fem og fyrre til halvtreds

som vi mangler i to tusind og tyve for at have holdbarhed i dansk økonomi og som s og sf i øvrigt anerkender som udfordring ja så mangler de i deres politik tredive milliard kroner bare for at have balance

det næppe de sidste skattestigninger vi kommer til at se fra s og sfs side politikken hænger ikke sammen i det lange løb kan vi ikke få velfærd for lånte penge problemet med at bruge penge som man ikke har kan sammenlignes med med hvis min lille datter har et uheld i flyverdragten det er dejligt mens forbruget står på men det bliver altså rigtig koldt og ubehageligt når regningen skal betales i dag har danmark en lav rente fordi vi har ført en ansvarlig og troværdig økonomisk politik internationalt er der tillid til dansk økonomi

en økonomisk politik som s og sf’s

vil vi også blive straffet af de globale finansielle markeder og den eneste måde de kan straffe os på

i grækenland vi har set det i portugal og vi har set det i irland som jo ikke har haft styr på deres offentlige finanser den lange danske rente var på godt tre procent i januar to tusind og elleve i danmark og sammenlignet

grækenland portugal og irlands renter

vil gøre det dyrere for danskerne at eje bolig og det vil føre

de besvarelser som

skatteministeren kom med og jeg synes

de to ministre til fulde fik illustreret hvad det er for et problem vi står over for nemlig

have styr på dansk økonomi på den korte bane

sikret væksten på den lange bane og her er det meget ærgerligt at der er store dele af folketinget der har sat sig selv helt uden for døren i den diskussion her tænker jeg selvfølgelig på socialdemokraterne socialistisk folkeparti og enhedslisten

hvordan vi reelt får danskerne til at arbejde mere beskæftigelsesministeren var jo rigtig meget inde på det

udliciteret det ellers noget man ikke er så begejstret for til

er særlig begejstret for at tage et medansvar

arbejdsgiverne mener at det ikke er noget der hører til i trepartsforhandlinger så man har ikke de parter man taler om det er bare noget man taler om fordi man håber at man kan holde den danske befolkning hen til den anden side af

forholdsvis skuffende men nuvel

holde lange skåltaler herfra om hvordan vi ser på tingene

men også udsendt en pressemeddelelse det er en herre morten bødskov

fungerer som finansordfører i socialdemokraterne

i vurderingen af forslagets virkning og her tænkes på

jeg har pressemeddelelsen her med et smukt billede af herre morten bødskov hvis man har brug for dokumentationen

hvordan den påstand hænger sammen for det gør den jo ikke

jeg gjort og man behøver ikke at bladre langt i den seneste vismandsrapport man skal faktisk kun

til side otte for at få svaret på den påstand som s og

men hvordan foreslår de så

er marginalskatterne på arbejdsindkomst

der følger af den seneste skattereform

i landet med at vismændene giver dem ret

med den meget usmagelige millionærskat

bombe under dansk økonomi

når nu det er sådan at vismændene

i en fair løsning

man håber at man laver en aftale med harald børsting om det tror jeg ikke

at forestille mig men hvis man vil bruge vismændene som alibi for sin politik

arbejdstiden som er det vi skal diskutere i dag

at konstatere at beregningerne i en fair løsning er på linje med både vismændene og arbejdsmarkedskommissionen i vurderingen

har men

konstatering med alle de udmeldinger

både fra s og sf selv fra

vi nu end vil kalde det kender man simpelt hen ikke resultatet af det ligger i ruiner for at bruge spørgerens udtryk jeg plejer at sige at fru helle thorning schmidt har hemmeligheder for det danske folk for det danske folk må ikke

nede foran christiansborg kom til at sige at hvis ikke man kunne blive enig med arbejdsmarkedets parter kunne man altid se på efterlønnen jeg ved ikke om spørgeren kan huske at herre villy søvndal gik ved siden af og

dagens forespørgsel og det vil jeg fordi jeg nøjagtig lige så inderligt som herre simon emil ammitzbøll håber at vi i dag langt om længe kan få de svar fra socialdemokraterne og sf som vi nu har efterlyst i knap et år på hvordan og hvornår danskerne skal arbejde mere med andre ord hvordan de tolv minutter fra en fair løsning skal gennemføres

at for venstre er det fuldstændig afgørende at der føres en ansvarlig økonomisk politik det er og bliver en mærkesag for os vi vil ikke være med til at øge gælden yderligere vi vil ikke være med til at føre en uansvarlig økonomisk politik sådan som det netop kommer til udtryk i socialdemokraternes og sfs en fair løsning en uansvarlig økonomisk politik der meget vel vil risikere at føre til rentestigninger til ugunst for først og fremmest erhvervslivet og beskæftigelsen men så sandelig også til ugunst for helt almindelige boligejere nej vi må og skal føre en ansvarlig økonomisk politik der fastholder tilliden til den danske krone derfor skal vi naturligvis også leve op til de henstillinger vi får fra eu om at stramme finanspolitikken nøjagtig som regeringen har gjort

som alle andre lande været hårdt ramt af den omfattende internationale økonomiske krise store offentlige overskud blev vendt til underskud men heldigvis tyder meget på at dansk økonomi nu er godt på vej ud af krisen blandt andet takket være det faktum at ledigheden heldigvis ikke voksede så meget som frygtet men meget tyder på at det lysner for mange danske virksomheder jeg kan fuldt ud tilslutte mig beskæftigelsesministerens og skatteministerens besvarelser og deres udmærkede gennemgange af alle de mange initiativer som regeringen allerede har gennemført også de reformudspil som regeringen har lagt frem for at sikre den langsigtede holdbarhed i dansk økonomi jeg skal således ikke bruge min taletid på at gentage det som ministrene allerede så glimrende har gennemgået dog vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremhæve den dagpengereform som blev vedtaget sidste forår som et meget væsentligt element i netop genopretningspakken

med den gradvise udfasning af efterlønnen der vil øge arbejdsudbuddet med halvfjerdstusind fuldtidspersoner og styrke de offentlige finanser med atten milliard kroner i

sammen med regeringens su reform og oplæg

femoghalvfemstusind fuldtidspersoner skattestoppet har siden to tusind og et været det faste og gode fundament for dansk skattepolitik og har sikret at skatter og afgifter er holdt i ro med forårspakken

forårspakken fra to tusind og fire og lavere skat på arbejde fra to tusind og syv med at sænke skatten på arbejde for alle indkomstgrupper ud fra devisen det skal kunne

arbejde har vi således ad flere omgange sænket skatten på arbejde

en styrkelse af dansk økonomi der

minutter om dagen i gennemsnit

for ingen her i folketinget i dag er vel i tvivl om

simon emil ammitzbøll netop redegøre for handler om at sætte fokus på den manglende sammenhæng i socialdemokraternes og sfs såkaldte plan en fair løsning som blev lanceret med sloganet

har vi en plan ja sådan hed det dengang på store billboards rundtomkring i bybilledet s og sfs økonomiske politik består ud over højere skatter og afgifter for over tredive milliard kroner

af en målsætning om at alle danskere skal arbejde tolv minutter mere om dagen det skulle angiveligt kunne forbedre dansk økonomi med femten milliard kroner s og sf mangler imidlertid at fortælle danskerne hvordan arbejdstiden konkret skal øges s og sf har ikke villet eller også har man ganske enkelt ikke kunnet anvise konkrete tiltag der kan skaffe femten milliard kroner via øget arbejdstid tværtimod har partierne alene sagt nej nej og atter nej til konkrete forslag der netop øger arbejdsudbuddet nej til kortere dagpengeperiode nej til regeringens skattereformer der flytter beskatningen fra arbejdsindkomst og senest klart nej til tilbagetrækningsreformen der gradvis afskaffer efterlønnen vi mangler altså fortsat svar på hvad det er s og sf

med s og sf i at der i fremtiden vil være behov for at danskerne arbejder længere tid enten ved at være flere timer på arbejdsmarkedet hver uge eller ved at trække sig

senere tilbage fra arbejdsmarkedet

plan er jo at det er og bliver et luftkastel fine ord på et fint stykke papir

jo konkrete forslag og anvisninger på hvordan de vil få danskerne til at arbejde mere nu skal vi nok høre et eller andet om at det kan man ikke konkretisere i dag fordi det handler om trepartsforhandlinger ude i fremtiden

vil tvinge sine medlemmer til at gå op i tid senest har socialdemokraternes politiske ordfører

endnu mere tvivl om tolv minutters planen idet han understreger at man først skal arbejde mere når den registrerede ledighed

med andre ord de tolv minutter er og bliver ukonkrete tanker der altså intet har at gøre med hvordan s og sf vil løse de alvorlige udfordringer som dansk økonomi står over for jeg skal på vegne af

konservative folkeparti dansk folkeparti liberal alliance og per ørum jørgensen fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at den internationale økonomiske krise har betydet markant forøgede økonomiske udfordringer for danmark regeringen har med genopretningspakken sikret en holdbar offentlig økonomi på kort sigt folketinget konstaterer at den demografiske udvikling betyder at der er behov for gennem reformer

hen over hovedet på herre klaus hækkerup at danmark ligesom resten af verden har været ramt

derfor har vi netop været i en situation hvor vi har vendt offentlige overskud til offentlige underskud men regeringen har taget initiativer for at få bragt orden i dansk økonomi genopretningspakken

element i netop genopretningen af dansk økonomi den finanslov som blev vedtaget sidste efterår

få bragt orden

med herre klaus hækkerup i den beskrivelse herre klaus hækkerup giver af det der er sket siden to tusind og et

afdraget den offentlige gæld i et hurtigere tempo

den tidligere socialdemokratiske regering egentlig havde forudset ville komme til at ske og netop det faktum at vi afdragede den offentlige gæld betød jo at vi havde mulighed for at investere for at fremrykke offentlige investeringer og pumpe milliarder af kroner ud

i den danske økonomi for netop at minimere de offentlige omkostninger og det mener jeg faktisk er

blandt andet socialdemokraternes pres om at vi skulle øge de offentlige udgifter dengang der var højkonjunktur

bent bøgsted i jeg er fuldstændig enig i at en fair løsning ligger totalt i ruiner eller er fugle på taget eller er løse tanker eller eller hvordan vi nu hver især efter temperament vælger at karakterisere det det korte af det lange er

at redegøre for deres økonomiske politik og jeg ser faktisk frem til at det kommer til at ske jeg ser frem til at få de svar som også herre bent bøgsted efterlyser hvem er det der skal arbejde mere hvordan skal det ske er det den femte ferieuge skal man arbejde en time mere

eller hvordan alt det står hen i det uvisse og det er jo det der får os til at sige at planen ligger fuldstændig i ruiner

det radikale venstre har jo sagt at man vil pege på fru helle thorning schmidt som statsminister derfor kan jeg godt forstå at herre morten østergaard har det rigtig rigtig skidt

jeg må bedrøve spørgeren med at det rækker

mine egenskaber altså ikke til jeg kender ikke noget forslag fra s sf enhedslisten

skulle kunne afdrage den offentlige gæld hurtigere end det der rent faktisk kom til at ske tværtimod erindrer jeg at socialdemokraterne og sf og deres venner op til flere gange undervejs under højkonjunkturen stod ude på slotspladsen og krævede at vi skulle øge de offentlige udgifter

herre morten østergaards udgydelser men

vil man bare kunne se at det som økonomerne sætter

fru ulla tørnæs har haft med de røde herrer så kommet et eneste svar

fuldstændig enig med herre simon emil ammitzbøll

jeg er enig med herre simon emil ammitzbøll i at vi mangler svar på hvordan socialdemokraterne og sf vil få danskerne til at arbejde mere altså hvordan vil man møde den udfordring som vi alle

skulle være vidner til et stykke danmarkshistorie hvor

endelig fik noget konkret at vide om den her tolv minutters plan

hvad fik vi så løs snak tom snak og snakken udenom er det ikke sådan

befolkning og ikke mindst om den alvorlige situation vi er i når den socialdemokratiske ordfører bare

nu hidsede herre klaus hækkerup sig gevaldigt op før men

karriere som spåmand for jeg havde jo ret

socialdemokraterne fortæller stadig ikke

det jo ikke helt korrekt man har en række

jo fair nok der er nogle problemer med at man ikke synes at

gennem at arbejde

og som jeg håbede at jeg svar på i det socialdemokratiske indlæg

pointen er jo

samtidig siger vismændene at den mest effektive måde at øge arbejdstiden på

at sænke marginalskatterne

marginalskatterne det vil sige

komme i ordførerens tale men det må vi jo så konstatere

det sidste som

arbejdstiden via aftalesystemet

af fagforeningsbosser der har sagt nej til det det understreger jo at det der står tilbage med socialdemokratiet

sfs udspil er et flot slogan som

af en bus helt ærligt

reelle svar når vi stiller

man skal være ansat i arbejderbevægelsens erhvervsråd for

sige at en fair løsning giver en øget

det må jeg indrømme

og halvtreds timers reglen kontanthjælpsloftet og

tusind tre tusind det er det eneste sted hvor vi har

at det er en måbende befolkning der står tilbage med

socialdemokraternes ordfører herre klaus hækkerup er jo et hæderkronet mangeårigt folketingsmedlem og det er da ydmygende ikke at kunne svare på det man bliver spurgt om det er knap et år siden at socialdemokraterne sammen med sf lancerede den forkromede plan den såkaldt fair løsning og herre klaus hækkerup er ikke i stand til at svare på

som den politiske ordfører herre henrik sass larsen har været ude med altså at ledigheden skal være under ethundredetusind

skal vi ikke tage for gode varer det er et bluffnummer ligesom

vi aner faktisk ikke hvad

hvis det ulykkelige skulle ske at der kommer en

socialdemokratisk ledet regering til magten

man vil finansiere alle sine mange luftige planer

millionærskatten der skal redde socialdemokraterne og sfs plan da alt muligt andet ikke hænger sammen og

mindst lige så vigtigt herre klaus hækkerup er jo dygtig med en regnemaskine og uddannet økonom så

klaus hækkerup henviser til og det er en lempelse på omkring otte hundrede million

de offentlige finanser med femten milliard kroner

jo de offentlige finanser vi snakker om lige i øjeblikket så

jeg komme det en lille smule nærmere i forhold til hvornår

der må da være nogle krav til hvornår forhandlingerne skal finde sted

efterlønnen

for mig er meget uklart

vide hvad det er man vil med de her tolv minutter det

trepartsforhandlinger

sige skatten skal hæves i min egen kommune

tak herre formand jeg tænker på at vi har haft mange

som koncentrerer sig om en fair løsning og det her socialdemokratiske fantasiforslag om de tolv minutter men jeg synes også vi skal prøve og kigge lidt på den plan der hedder fair forandring som jo kom forud for

at sætte

milliard kroner om året

hvilke bud der måtte komme senest i den her uge hvor jeg

at man vil bruge nogle flere penge

er interesseret i at spørge ind til

over for befolkningen at man siger diffust at

man konkret vil gøre derfor benytter jeg

det er politisk ansvar at sikre at samfundsøkonomien hænger sammen

er jo interessant at ordføreren siger at fagbevægelsen har meldt ind at man godt vil arbejde tolv minutter mere

står det jo sådan rimelig meget hen i det uvisse om det er korrekt men jeg vil egentlig gerne

sin ordførertale var ordføreren jo enormt kritisk over for at liberal alliance

at kritisere andre i stedet for selv at fremlægge det konkrete indhold og derfor

det bare vil indgå i drøftelser med fagbevægelsen

at man selvfølgelig skal drøfte en tilbagerulning af dagpengereformen som modydelse mod de der måske tolv minutter der skal leveres

nu siger ordføreren jo at der kan indgå mange ting men ordføreren har hverken i sin tale eller i svarene til min kollega været

mere præcise svar end det vi oplever her

herre

for at kunne finansiere en anden dagpengeperiode

skyggeminister

egentlige tidstermin

om hvordan man får danskerne til

tror sådan umiddelbart at når det kommer til stykket

kunne få blikket vendt

om hvordan man skal rette danmarks økonomi op

det er ikke så enkelt igen at få danskerne til at arbejde tolv minutter mere

arbejdstiden er overenskomstaftalt og når det kommer til stykket

bevidst har valgt at de vil arbejde på deltid

til de her tolv minutter ifølge

skal have en aftale med parterne

man går ind i en dialog med parterne efter et valg og så har vi

egentlig der skal ske efter et valg

jamen de vil

forhandlinger med

nok skal finde en løsning der kan hjælpe s og sf men befolkningen får bare intet at vide om det før efter et valg

er et spørgsmål om hvad man vil aftale med parterne og det kommer som en overraskelse når den tid kommer

dermed er der stor sandsynlighed for at

aftale bliver stemt ned når den bliver sendt

til urafstemning og så er vi lige vidt der sker ingenting og befolkningen ved stadig væk ikke hvad det er

det kommer ikke videre vi får ikke mere at vide

at vide vi skal nok finde de tolv minutter vi skal nok

to og fyrre timer nogle gange

højkonjunkturen hvor vi havde den laveste ledighed vi har haft siden nitten fire og halvfjerds der fungerede det fint

folk arbejdede det de skulle så kom krisen og det virker som om

vores skyld

større end at vi er påvirkelige af det der foregår i resten af europa vi er meget afhængige af vores samhandelspartnere

så er arbejdsgiveren nødt til at afskedige nogle folk og sige jamen

s og sf ønsker at opnå med en

skabe vækst i danmark når man sikrer at virksomhederne har gode

så har de også bedre muligheder for at øge produktionen og dermed ansætte flere folk der er utrolig mange ting som allerede nu er sat i værk

meget der går i gang her i foråret kommunerne

sætter utrolig meget byggeri i gang de sætter dobbelt så meget i gang som der var planlagt

derfor er væksten i gang

en udpræget sund interesse liberal alliance her

viser for hvordan sf og socialdemokraterne vil arbejde uddanne og investere danmark ud af krisen for vi står over for nogle massive udfordringer arbejdsløsheden er steget til ethundrede og halvfjerdstusind personer tredstusind unge er berørt af arbejdsløshed otte tusind og to står i kø for at få en praktikplads og tallet tallet er stigende tohundredetusind under tredive år har ikke færdiggjort eller er ikke i gang med en ungdomsuddannelse næsten tyve procent af en ungdomsårgang får ikke en ungdomsuddannelse ja det er faktisk hver fjerde dreng der aldrig får en uddannelse produktiviteten er stagnerende vi ligger helt i bund

landene vi har tabt op mod tohundredetusind private arbejdspladser inden for de sidste par år og der er et kæmpe hul i statskassen hvad er regeringens svar så

med sin trofaste trofaste

venstre og konservative gennemført en kynisk

som især rammer kortuddannede i udkantsdanmark halveringen af dagpengene betyder at de første arbejdsløse i juli til næste år skubbes over på kontanthjælp hvis man da ellers overhovedet er berettiget til at modtage den ydelse der er indført dramatiske forringelser af

for at få en efteruddannelse der er nedskæringer

gennemføre en uddannelse så lige til sidst

til medlemmerne af fagbevægelsen ved at man gør det dyrere at være medlem senest har vi så også fået præsenteret en afskaffelse af efterlønnen endnu en mavepuster til lo arbejderne

danmark er regeringens svar altså at forringe mulighederne for at lønmodtagerne og virksomhederne kan gøre sig klar til nye job

flere faglærte og flere med videregående uddannelser og der vil være brug for færre ufaglærte

man kun har to hamre i hænderne kan man kun få øje på

skattelettelser især til de bedst stillede og det andet er at ramme almindelige lønmodtagere store skattelettelser især til de højestlønnede vil selvfølgelig også i et omfang skabe arbejdspladser men det er bare en ualmindelig ineffektiv måde at gøre det på hvis man stiller en flaske ud i regnvejr vil den

fyldt op med vand men det er en ringe måde at få vand i

flaske på målrettede investeringer har en langt bedre effekt på beskæftigelsen

man kan vælge en vej med nedskæringer dårlige uddannelser og skattelettelser til de bedst stillede det hjælper bare ikke på krisen hvis man vel at mærke vil fastholde et velfærdssamfund

helt anderledes fair løsning først skaber vi job og vækst vi vil forbedre skoler og ældreboliger vi vil energirenovere offentlige bygninger vi skal offensivt og bevidst bruge det store offentlige indkøb til

brancher der kan levere nogle af fremtidens arbejdspladser vi vil investere massivt i uddannelser både folkeskolen og erhvervsuddannelserne og vi vil hjælpe mennesker med at komme videre i arbejdslivet og hjælpe virksomhederne ved at sætte blus under efteruddannelsen vi vil afbureaukratisere den offentlige sektor arbejdsglæden og produktiviteten skal tilbage ved at give offentlige ansatte lov til at bruge deres arbejdstid på opgaver til glæde for befolkningen

og kontrolcirkus vi skaber tryghed om familiernes økonomi skatten sættes op med atten milliard kr men langt de fleste almindelige lønmodtagere vil ikke opleve en skattestigning til gengæld vil vi kræve lidt mere af millionærerne af bankerne

de multinationale selskaber når danmark er kommet ud af krisen og op i gear skal vi til at arbejde lidt mere gennem den ekstra produktion vil vi få

for at fremtidssikre holdbarheden i danmarks økonomi

mange forslag til hvordan reformer på arbejdsmarkedet

fagbevægelsen og arbejdsgiverne for at se på hvilke redskaber der vil fungere bedst og det vil sikkert blive en kombination af flere initiativer på en gang

fælles program men det er jo bare ikke det vi er samlet om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

vi først og fremmest skal have skabt vækst og beskæftigelse her i samfundet når den situation er opstået gennem at vi investerer målrettet i nye arbejdspladser investerer målrettet i

arbejdsstyrken investerer målrettet i få en bedre grundskole og bedre erhvervsuddannelser så kommer vi i en situation hvor vi får så meget

får brug for flere hænder på arbejdsmarkedet i den situation tilbyder vi både fagbevægelsen og arbejdsgiverne en social kontrakt en aftale om at

de præcise værktøjer bliver aftalt med arbejdsgiverne og fagforeningerne

skal bare skabe noget vækst

arbejder folk jo noget mere

starte med at arbejde os ud af tingene men

sørger for at få folk til at arbejde noget mere og

så har jeg kun et spørgsmål og så håber jeg

på noget tidspunkt givet udtryk for at det er let det er en vanskelig opgave vi står over

vi står nemlig i et hul hvor vk og deres

ganske alvorlige udfordringer i det her samfund

vil da bestemt tilbagevise at

er at de har forståelse for at der er en social kontrakt

at de multinationale selskaber millionærerne de banker der har tjent godt de senere år kommer til at betale

som lønmodtager bidrager som ung studerende bidrager og som millionær bidrager

fagbevægelsen kan komme igennem med

det er lige frisk nok det er lige frisk nok når herre simon emil ammitzbøll

hvor der netop står topøkonomer slår tvivl om

la’s plan et af elementerne er

det er meget vanskeligt at kommentere

fagbevægelsen angivelig ikke er så interesseret i at skaffe ved at

har været sammen med forskellige lærere at

kan være at herre karsten hønge mødes med helt andre fagforeningsfolk end dem jeg har mødtes med jeg har bare ikke hørt nogen

rigtig interessant at høre om hvordan herre karsten hønge og hans parti egentlig forestiller sig at man skal

blev udsat for nemlig at repræsentanter for regeringspartierne i den grad fuldstændig uansvarligt lader som om udfordringerne ikke eksisterer

så skal det hele nok gå men vi står over for langt alvorligere udfordringer og jeg giver gerne

at det da ikke er så nemt at gå ud og finde folk der synes at det er alle tiders at vi skal til at arbejde i længere tid

på bordet på bordet ligger det at samfundet står over for nogle alvorlige udfordringer som vi skal finde nogle løsninger på så kan man vælge den løsning at vi skærer ned

direktøren for danske bank skal have en skattelettelse på nul million

kan se en umiddelbar interesse i at få skattelettelser

vores fælles velfærdssamfund videre

møde nogle af de udfordringer vi står over for så medmindre

nemlig en egentlig tilbagetrækningsreform som sikrer at det

enlige forældre hvis jeg må

liberal alliance jo ikke rigtig har mulighed for

kritik at man står og antyder at

i lommen på nogen når det herre karsten hønges eget parti sammen

er parat til er at henlægge finansieringsmodeller i femten milliarder kroners klassen til nogle der ikke er valgt situationen er jo den

har indflydelse på men hvad værre er det har borgerne jo heller ikke

man beslutninger herinde og sf har ambitioner om at komme

når mener at hun skal forsvare liberal

lade liberal alliance selv klare de problemer de roder sig ud i når de vælger at citere økonomerne og

eller at få folk til at arbejde tolv minutter mere

kan lade sig gøre når fru tina nedergaard netop henviser

til efterlønnen

det er jo en defensiv måde at føre politik på socialdemokraterne

har sagt at vi har en udfordring foran os for at kunne bevare velfærdssamfundet

det var første maj jeg må kigge ned på datoen

er det godt nok ikke men det som herre karsten hønge

ønsker at lancere nemlig en fair løsning det er jo vigtigt at vi får folk til at arbejde mere det er der sådan set stor enighed om men vi mangler jo redskaberne til det regeringen har nedsat skatten som et

folk til at arbejde mere det har en række positive

det kan vi se af de dynamiske effektberegninger som man har lavet på baggrund af

jamen

gik ind på præmissen altså at der mangler hænder på arbejdsmarkedet og at der måske kunne findes flere veje til at finde de hænder

hvordan vi så kommer derhen

nogle forslag nogle fagforbund er kommet med nogle andre og vi har sådan set illustreret det ved at sige at vi kan bruge en buket af værktøjer men det der er brug for

strukturel udfordring med dansk økonomi regeringen har fremlagt en en konkret plan for hvordan man gør og det svar vi så får her er

men bedre sent end aldrig og så efterlader

som spørgeren ikke har forstået i det er helt ok

en faktuel fejl nu er det få år vi taler om men

for at slå det fast vi opererer først med det når vi selv regner med

grunden til at jeg siger nogle årstal og ikke et år det næste er

overenskomster har det jo med at man laver nogle aftaleperioder og derfor er det jo ikke nødvendigvis fordi vi ville vide

det den og den dato det og det år men det handler om hvornår man laver

så indeholder det ofte en periode hvor tingene køres ind

med fagbevægelsen bidrager jo og det synes jeg

være glade for og i den forstand vil jeg

at herre bent bøgsted peger på en konstant udfordring når man skal styre samfundsøkonomien og man kan jo risikere

bliver for meget blus på som vi oplevede

et par år siden hvor regeringen valgte at

og både se en boligboble blive blæst op ved at man ikke ville regulere skatterne i tide nu

og ved i øvrigt at puste til et marked ved at tilføre låneformer som var med til at blæse en boble op

gøre hele danmarks økonomi skrøbelig og udsat så det er jo et spørgsmål om konstant at være varsom med de instrumenter man bruger men så

bare være at bruge pengene på understøttelse og på det som bliver meget værre

arbejdspladser vel at mærke private arbejdspladser men arbejdspladser som vi kan understøtte gennem

fremrykke investeringer også investeringer som kan indeholde nogle af de dele

er det så ikke lidt misvisende

med at arbejde tolv minutter mere om dagen giver en uge

er da en udfordring vi står over for det er det jo

de borgerlige gjorde mens boligboblen blev blæst op og gjorde både de enkelte boligejeres økonomi og også samfundets økonomi skrøbelig og usikker her at sige vi kan se udfordringen for os vi får brug for flere hænder men da det er vanskeligt at få folk overbevist om at de skal arbejde så

der vælger vi fra socialdemokraternes og

tage den her problemstilling forfra ved at sige at når det er en udfordring så vil vi også finde en løsning på den

os ikke slå omkuld af at fru tina

arbejde mere for det ændrer ikke på udfordringen fordi vores velfærdssamfund

ret rystet over herre karsten hønges

vidner det jo om det som vi har været inde på tidligere i debatten nemlig at s og sfs såkaldte plan en fair løsning ligger totalt i ruiner og aldrig nogen sinde ville kunne udgøre et realistisk svar på de udfordringer som danmark står over for når herre karsten hønge så samtidig står på folketingets talerstol og påstår at regeringen det vil sige venstre og konservative ikke er klar over at vi står over for en kæmpe udfordring

jo ganske enkelt i strid med sandheden og i strid med bedre vidende og det ved

karsten hønge forhåbentlig også nå men tilbage til de tolv minutter og det som forespørgslen

egentlig handler om nu forstår jeg gentaget mange gange at det drejer sig om trepartsforhandlinger i sådanne trepartsforhandlinger går jeg ud fra

regner med at skulle have en vis indflydelse

herre karsten hønge da her kunne fortælle os

herre karsten hønge og sf mener skal indgå

at det er en udfordring for borgerlige og jeg beder dem om at spænde deres intellektuelle kapacitet

med til at gøre danmark til et meget omstillingsparat samfund et samfund der har et arbejdsmarked hvor vi er fleksible og man er fleksibel fordi man er tryg på det arbejdsmarked det betyder også

som helt afgørende søjler der bærer det fleksible omstillingsparate og

jeg beder alle borgerlige om

forestille sig at man gik ind til forhandlinger uden at man havde et diktat med i tasken om hvordan tingene skulle være men var åben over for

og lyttede til hvad arbejdsgivere og fagforeninger

nok i forhold til at bede borgerlige om at have fantasi til at forestille sig at man tager det praktiske daglige demokrati alvorligt at man faktisk tager parterne på arbejdsmarkedet alvorligt

om at man også forestiller sig at politik kan føres på en anden måde

er at genere ganske almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere med forringelser af deres tryghed på arbejdsmarkedet halvering af dagpengeperioden forringelser af efteruddannelsen og forringelser på erhvervsuddannelserne så jeg synes jo nok at udfordringerne ligger det sted hvor vi skal have flere og dygtigere hænder på arbejdsmarkedet jeg siger jo ikke at det er en let opgave

er en nødvendig opgave så er vi så heldige i danmark at vi har nogle overordentlig ansvarlige fagforbund der har vist

går i den modsatte retning og der bliver flere og flere på deltid

rent fremmedord men det viser sig at der i de virksomheder der tager det her på sig og som i tide taler med deres medarbejdere om det

rigtig rigtig mange der godt vil give en hånd

er finansieret men det er da klart at hvis vi ikke finder løsninger i at forøge arbejdstiden på den ene

i stedet for at sige at det kan garanteret ikke lade sig gøre for fagforeningerne

vilkårene for de dårligst stillede i befolkningen fjerne efterlønnen for dem der i forvejen er nedslidte og give skattelettelser til de højestlønnede

at forestille sig hvordan demokrati også kunne fungere

hvor man inddrager de parter der er de afgørende parter her i samfundet hvor man inddrager og ansvarliggør de to væsentlige søjler der bærer arbejdsmarkedet arbejdsmarkedet som er den motor det maskinrum hvor velstanden bliver skabt til samfundet

nu går ind og tager de parter alvorligt nemlig arbejdsgiverne og fagforeningerne

helt forkert sted nå da det sikkert ikke lykkes må der en lov til i

plaget det her samfund i ti år med et vko flertal

kunne tromle det igennem til sidst så tilbyder socialdemokraterne og

til hvordan vi løser problemerne nemlig på en fair måde men også

det er et repræsentativt demokrati og så lad os dog få det valg men det her med at det ikke skulle dække de der

står her med adskillige udtalelser om at man selvfølgelig gerne vil spille med i at finde de her løsninger det er klart udtrykt at man meget hellere vil en vej der indebærer at vi arbejder uddanner og investerer os ud af krisen i stedet for at vi skærer ned at vi vil spare os ud af krisen og vel at mærke

asociale måde hvor man rammer de mennesker der har hårdt brug for en efterløn eller man rammer de mennesker som typisk er kortuddannede i udkantsdanmark hvor virksomhederne er forsvundet og nu forringer man deres

for at kvalificere sig til et nyt job på den måde tackler man det enkelte menneske der ikke har

for at virksomhederne kan slå sig ned med kvalificeret fleksibel arbejdskraft

dagsordenen for det giver os jo endnu en mulighed for at vise hvordan man rent faktisk kan fremtidssikre danmark i modsætning til

hvordan vi fremtidssikrer vores samfund det er to opskrifter fra to vidt forskellige kogebøger

opskrift hører hjemme i en bog om bluff og tankespind mens regeringens opskrift står som den første side i opskriftsbogen for et sundt og styrket danmark for at blive helt konkret

gerne starte med at understrege at de massive udfordringer som danmark står over for ikke kan løses af tolv minutter for det første er effekten slet ikke stor nok og for det andet er det fuldkommen urealistisk som en af danmarks mest citerede økonomer og tidligere overvismænd har udtalt

planen om de tolv minutter først mulig langt ude i fremtiden derfor er det slet ikke nogen ordentlig løsning vi kan bruge i dag nøglen er derimod en reel styrkelse af arbejdsstyrken det handler om at få flere i arbejde

tankerne om at oppositionen måske vinder valget

helle thorning schmidt måske sætter sig i ministerbilen fanger bordet når oppositionen i dag ikke vil eller

et milliardstort underskud i planen

de skjulte bagtanker de gemmer på meget tyder på

ved at brandskatte den danske befolkning og ikke mindst erhvervslivet

hvert fald en ting der er sikker og det er

men meget dyrt på den anden side har beskæftigelsesministeren og skatteministeren i dag vist at vi kan løse problemerne ved at kombinere arbejdsmarkedsreformer med skatteinitiativer det vil skabe en løsning der med sikkerhed vil virke formålet med regeringens forslag er at styrke arbejdsstyrken det er nemlig veldokumenteret at når først arbejdsstyrken stiger

det på sigt også medføre en større beskæftigelse vi konservative mener at reformer er den bedste måde at sikre vores fremtidens danmark på og derfor er de politiske initiativer der skal løse

også den opskrift som vi konservative har stået for i mange

siden to tusind og et har vi gennemført flere skattereformer som har øget arbejdsudbuddet og fortsat en fordelingsmæssig sund balance samtidig har vi iværksat en

som styrker de offentlige finanser med cirka fire og tyve milliard kroner det er den samme solide og konkrete opskrift der skal bruges fremover derfor har regeringen jo også fremlagt en su reform og en reform af førtidspensionen men vigtigst synes jeg

hvordan vi styrker de offentlige finanser med yderligere nogle milliarder i to tusind og tyve samlet set vil genopretningsaftalen

fem og fyrre milliard kroner i to tusind og tyve samtidig forøger reformerne arbejdsudbuddet på længere sigt med knap ethundredetusind fuldtidspersoner vi konservative mener at det er en konkret og sammensat opskrift der kan løse problemerne som jeg startede med at sige kan vi altså vælge mellem to opskrifter på den ene side står oppositionens

sjelle har været med til at fremsætte det her forslag til vedtagelse på vegne af v k o

kristendemokraterne og heri skriver man og det er det jeg gerne vil bede fru helle sjelle om at redegøre for hvad

vi har et underskud på over halvtreds milliard

og vi er i eus procedure fordi vi ikke lever op til konvergenskravene for at nedbringe vores underskud og det skulle være en sund offentlig økonomi det grænser

har skabt en holdbar offentlig økonomi

da ikke sammen med at man samtidig mener at der er behov for en kæmpe tilbagetrækningsreform det giver jo simpelt hen ingen mening

der ikke råd til velfærd fremover og det er

have den her holdbarhed og det vil vi rigtig rigtig gerne

understøtter at de netop

der rejses forespørgsler til oppositionens

forvalter sin tid og sine mandater jeg er

gennemføre ny lovgivning dér hvor der er

og deltage i udvalgsarbejde og hvad man ellers kunne

til diskutere væsentlige emner

det samråd der var i finansudvalget i går at regeringen endnu en gang

og sagde nej det bliver i starten af marts så sagde man det bliver i hvert fald i slutningen af marts eller i starten af april og i går sagde finansministeren så til finansudvalget at det bliver inden for seks uger

kunne sige om finansministeren er blevet inviteret ud til første maj og derfor ønsker at gemme

tusind og tyve planen til netop første maj

aner regeringen ikke hvad de økonomiske udfordringer er eller også også gået valgkamp i den på regeringskontorerne og så holder man væsentlige oplysninger om samfundsøkonomien tilbage i stedet for at lægge dem frem

til at minde om de ord som

sagde i to tusind og et hvor han kritiserede den daværende socialdemokratiske regering for ikke

på statsapparatet og partiapparatet

været for længe ved magten når man holder væsentlige oplysninger om samfundsøkonomien tilbage for folketinget som man gør ved at holde to tusind og tyve planen tilbage så er det et udtryk for at man har været så længe ved magten at man ikke længere mener at det

en opgave for regeringen at lægge økonomien frem som man ser den men i stedet for gå og putte med den

arbejdstid er at vi også

har valgt at lytte til de økonomer der rådgiver folketinget jeg vil gerne henvise til

hans jørgen whitta jacobsen som har sagt

den syvende januar to tusind og elleve og jeg citerer det er meget mere relevant at lægge de to planer sammen end at betragte dem som alternativer selv en ekstremt vidtgående efterlønsreform er ikke nok så hvorfor ikke supplere så langt man nu kan komme

det er grundlæggende det radikale venstres opfattelse i stedet for den skyttegravskrig vi nu har været vidne til i timevis her i folketingssalen så burde man jo smøge ærmerne op komme i arbejdstøjet og finde en fælles løsning

grundlag for at vi får en holdbar økonomi i danmark en fælles løsning som både rummer reformer der gør at danskerne bliver

også meget gerne forskellige politiske tiltag der kan fremme at man arbejder mere mens man er på arbejdsmarkedet og hvis det kan ske som det så ofte gjorde i nitten halvfemserne da man lavede væsentlige reformer på arbejdsmarkedet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter

det være en fantastisk styrke for den situation derfor opfordrer jeg folketingets partier til at gemme valgkampen indtil der er trykket på knappen fra statsministerens side og i stedet forblive i arbejdstøjet fordi det er

kristendemokraterne er blevet enige om at lægge frem til debatten i dag

man har til dagens anledning opfundet et nyt begreb nemlig kortsigtet holdbarhed kortsigtet holdbarhed i dansk økonomi jeg ved ikke hvor man har fundet

voldsomt økonomisk holdbarhed er et udtryk for om der er balance mellem statens indtægter og statens udgifter på lang sigt det er det der definerer holdbarhed

mine ord for jeg har fundet dream kontoret i finansministeriet der arbejder med de her ting altså

også citere fra deres hjemmeside hvor de siger begrebet finanspolitisk holdbarhed sammenfatter om den offentlige sektors indtægter og udgifter svarer til hinanden en holdbar finanspolitik vil således opfylde at fremtidige indtægter givet vedtagne regler for beskatning offentlige overførsler og forbrug kan finansiere udgiftstrykket hele den diskussion vi har handler om at vi ikke har holdbarhed at vi får så store udgifter at vi selv om vi havde holdbarhed ville være nødt til at låne så mange penge

har skaffet holdbar offentlig økonomi

så tudetosset at man må overveje

at

man kan da øge arbejdstiden på mange

gennem overenskomstaftaler men det er rigtigt at hvis man sænker

en øget tilskyndelse til at arbejde og derfor vil det øge arbejdsudbuddet derfor indgår det også som et centralt element i det radikale venstres genopretningsplan at vi løbende lemper skatten på arbejde

rigtig godt råd som herre morten østergaard der tydeligt gav til sine kammerater i rød blok socialdemokraterne sf og enhedslisten som vel for ingen af disse partiers vedkommende lever op til netop det råd og

marginalskattesænkninger jeg er ked af

er optaget af det men vil det modsatte

øge arbejdstiden

citat fra den seneste vismandsrapport

instrument til højere arbejdstid er en reduktion af marginalskatterne på arbejdsindkomst udover den sænkning der følger af den seneste skattereform

med vismændene i at det er fornuftigt at sænke skatten på arbejde fordi det øger arbejdsudbuddet derfor indgår det i vores skatteplan som er fuldt finansieret blandt andet fordi vi har lyttet til et andet af vismændenes gode råd nemlig

den løbende udhuling

vi foreslår altså at man adresserer den problemstilling ved at ændre i rentefradraget det er bare for at tage et eksempel på

i folketingssalen for et par uger siden den fireogtyvende februar havde en debat om

margrethe vestager har sagt til børsen den tredje marts

er herre bent bøgsted der præsenterer det her synspunkt

nogle vil mene at man også godt kunne knibe en uenighed ind mellem

modsatte synspunkt i dansk folkeparti bare for at sige at

er det jo fordi de politiske partier er forskellige men det fru margrethe vestager

er enig med det er en s sf

simon emil ammitzbøll nemlig at

den vækstdebat vi havde jo meget klart

er enighed om at for at der bliver langsigtet holdbarhed

vi nødt til at lave klare prioriteringer og reformer så flere bliver længere på arbejdsmarkedet

kollegerne her i folketinget det der er interessant ved herre bent bøgsteds udmelding er jo at regeringen har fremlagt en reform som

herre bent bøgsted lodret imod

man kan finde en uenighed mellem det radikale venstre og s

thorning schmidt som statsminister jeg skal bare forstå betyder det at det herre bent bøgsted i dag meddeler er at dansk

flere stemmer det lykkes de radikale at

over for et eventuelt alternativt flertal

i det nuværende folketing som har udsigt til at

s sf radikale venstre enhedslisten og så i øvrigt

en forpligtelse af hinanden på at der skal skabes langsigtet holdbarhed og troværdighed i dansk økonomi og råderum til en fortsat offentlig realvækst gennem klare prioriteringer og reformer blandt andet så flere bliver længere på arbejdsmarkedet det er jo da en meget klar forpligtelse

økonomisk begreb om at der er kortsigtet økonomisk holdbarhed det er der så heller ikke

mener

mindre hvis der havde været en socialdemokraterne og sf i samme periode

danmark ville have været bedre rustet til krisen hvis

i løbet af de sidste otte ni år har vi set s og sf stå

er forslag om at

den førte politik som vi skal lægge stemmer til det siger sig selv men jeg vil gerne

lave en genopretningspakke hvor man skar ned og hævede skatterne

man undgået at sende regningen til børnefamilierne eller til de barnløse eller til dem med handicappede børn som man har valgt at gøre i stedet for så måske også undgået det som jeg går ud fra at

været fri for at sætte skatten op med så mange milliarder som man har måttet være nødt til at gøre for at

sammenligner de sidste ti års økonomiske politik med den politik som sr regeringen førte i halvfemserne

som ikke mener at halvfemserne

blandt andet fordi man jo tillod en overophedning frem til to tusind og syv

herre bent bøgsted på spørgsmålet om sammenhængen imellem s sfs såkaldte plan en fair løsning og

ikke helt lige fat i hvor der er ligheder

er der tværtimod meget store forskelligheder så hvis

være så venlig lige at præcisere hvad det er der samler i den sammenhæng så kunne

og det radikale venstre ved s sfs såkaldte plan en fair løsning

på hvad det egentlig er man skal drøfte med arbejdsmarkedets parter og hvordan det er man kan bidrage med femten

herre morten

ellers kunne få indtryk af vi har gjort

jeg citerer igen fra dr nyheder den syvende januar 2011 det er meget mere relevant at lægge de to planer sammen end at betragte dem som alternativer selv en ekstremt vidtgående efterlønsreform er ikke nok så hvorfor ikke supplere den så langt man nu kan komme med mere arbejdstid

i fællesskab og gerne så bredt som muligt at finde mindst halvfems mandater for rent faktisk at gennemføre noget politik regeringen har jo ikke flertal for sin plan og s og sf har ikke flertal for

en fælles løsning som kan gennemføres i folketinget

otte og halvfems da nyrup lavede sin

forstået på den måde at det radikale venstre forsøger at generobre pladsen som brobygger imellem rød og blå blok

men men det forholder sig jo sådan at det radikale venstre

entydigt på forhånd allerede har lagt sit æg i den røde kurv altså den såkaldte

mig så til igen at spørge herre morten østergaard

ved at de femten milliard kr som skal bidrage til den offentlige økonomi

er herre morten østergaard virkelig tryg ved det svar vi har hørt i dag hvor det er blevet afvist at drøfte efterløn og det er blevet afvist at forkorte dagpengeperioden yderligere snarere tværtimod det vil sige at alle de

der gør at det der interesserer mig er bundlinjen det er tallene det jeg har forstået

det et godt supplement indtil to tusind og femten at finde femten

det er da ganske udmærket men det der gør at vi så klart vil sige at vi foretrækker

når vi sammenligner den regering vi selv var en del af i

med den nuværende regerings økonomiske meritter

to misforståelser den første herre karsten lauritzen gør sig skyldig i

at vi ikke skulle ønske at samarbejde med med venstre og konservative liberal alliance og dansk

tværtimod er jeg jo den eneste i dag der har talt for at vi samarbejder bredt om at løse de

en efterlønsreform under nyrup og da man velsagtens som det eneste større brede forlig på det økonomiske område lavede velfærdsaftalen i to tusind og seks

markant har forbedret holdbarheden af dansk økonomi under den nuværende regering derfor er det jeg siger der kommer til at ske noget på det her område medmindre man er i stand til at drive folk op af skyttegravene som vi

problemer i fællesskab og jeg tror det er det befolkningen forventer af os

vi samarbejder meget gerne men når man spørger hvem vi peger på som statsminister

man har inviteret til forhandling om vedtagelsen og jeg tror måske at man

med blokpolitik hvis man ønsker et bredt samarbejde

op i folketingssalen det er så hvad det er så kan jeg konstatere at der i hvert fald er to af forslagsstillerne der er decideret imod regeringens politik

og herre per ørum jørgensen der jo ikke vil være med til at udfase efterlønnen så det er jo ikke det fremadrettede det drejer sig

om genopretningspakken er fantastisk

nedskæringer på uddannelse og forskning

enige om at investering i uddannelse og forskning er noget der giver vækst

fordi vi har haft en periode med negativ

passende ord efter den her debat eller debat er måske

hele dagen er at der mangler svar

at socialdemokraterne og socialistisk folkeparti i virkeligheden har glimret ved deres

forsvare den plan eller hvad man nu skal kalde de fugle på taget som

faktisk har man slet ikke haft lyst til at deltage i debatten i øvrigt en debat som jo ellers er utrolig

vil jeg også meget gerne takke liberal alliance for netop

have rejst den her debat man altså man må jo bare sige at

ligesom må være den konklusion at de såkaldte tolv minutter

tolv minutter lyder jo ikke af ret meget men bedømt ud fra fagbevægelsens udmeldinger og dagens ja man fristes næsten til at sige manglende meldinger fra s og sf

s og sfs udspil kan vi hverken få at vide hvordan man vil få danskerne til at arbejde tolv minutter mere om dagen eller hvornår man vil gennemføre de såkaldte trepartsforhandlinger

under debatten her

se at socialdemokraterne har forladt salen og

en nyskabelse i folketinget

lyder de tolv minutter som noget der skal findes i en fjern fjern fremtid

vi har allerede med genopretningsaftalen taget

udfordringerne med genopretningsaftalen styrker vi de offentlige finanser med cirka fire og tyve milliard kroner med regeringens udspil til en su

blev fremlagt i slutningen af to tusind og ti styrker vi

fire milliard kroner i to tusind og tyve og med regeringens tilbagetrækningsreform styrker vi de offentlige finanser med yderligere atten milliard kroner i to tusind og tyve

su reformen førtidspensionsreformen og tilbagetrækningsreformen betyde at vi styrker de offentlige finanser med cirka fem og fyrre milliard kroner i to tusind og tyve og dermed har vi omtrent anvist løsninger på de skønnede økonomiske udfordringer som regeringen

lægge helt præcist frem med

takke særlig meget for debatten i og med at den har været fraværende man må sige at de borgerlige ordførere i hvert fald har forsøgt at

svar fra s og sf

og er bragt ud i en meget stor økonomisk

på grund af den internationale finanskrise

set kommet bedre igennem den internationale finanskrise end mange andre lande derudover

at opfinde nye økonomiske termer for at dække over de huller man har lavet eller

man fristes næsten til at være lidt medfølende i dag for jeg forstår

om den her situation som det radikale venstre har bragt sig i man har flettet fingre og har

forsøgt at få sat dato på et giftermål med nogle partier som end ikke har et svar på de økonomiske udfordringer som det radikale venstre i øvrigt er enig i

udmærket godt ved at det første afsnit i

vedtagelse handler om genopretningsaftalen

herre klaus hækkerup også godt er klar over at med den genopretningsaftale som vi gennemførte lige før sommerferien sidste år samlede vi den regning op som der lå for netop at sikre at op imod firstusind danskere er sluppet for at få en fyreseddel i hånden på grund af den internationale finanskrise det er klart

den lave rente i

vi er sluppet bedre igennem den internationale finanskrise lige så klart er det også at det har en pris og det er den regning vi har betalt så kan man bare begræde at s og sf sad med korslagte arme og

jeg håber da at herre klaus hækkerup er klar over hvad det er han selv siger

jeg sige det helt ordret herre klaus hækkerup sagde at hvis man flytter alle fra efterløn

i arbejdsløshed så koster det rigtig mange penge ja det kan jeg da kun bekræfte

herre klaus hækkerup at det gør men forudsætningen er jo

at vi står over for nogle kolossale demografiske udfordringer i det her land og det gør man i øvrigt også

med en tilbagetrækningsreform som den vi

fuldstændig afbalanceret tilbagetrækningsreform der gør

er der lagt op til en seniorførtidspension det forventer vi at cirka tyve procent

hvis man er for syg til at være på arbejdsmarkedet

også takke for

håndtere de økonomiske udfordringer som vi ved vi står over for og det er netop hvad regeringen gør vi forholder os konkret til

et holdbarhedsproblem på mellem fem og fyrre og halvtreds milliard

har lagt konkrete forslag frem til hvordan vi kan få skabt

balance i vores økonomi

om en gammel dansk spillefilm der har været utrolig meget tro utrolig meget håb måske ikke så meget kærlighed men konkret

men danmark er altså virkelighed danmark er jo ikke et eksperiment danmark er en virkelighed som fortjener

cirklen rundt om at skulle forholde sig til hvordan man løser de problemer danmark står over for det eneste man jo

hvem der har magten i danmark

danskerne regningen på den ene eller den anden måde man kan lade stå til lade økonomien sejle

inflation og stigende renter men dem er der jo også

det at foregøgle danskerne at man sådan set kan løse det ved

køre en dialog med fagbevægelsen som så ikke munder ud i alverden er ikke ærligt over for danskerne og det synes jeg vi skal være regeringen er optaget af at vi kan blive ved med at bevare det samfund som vi kender

have råd til det fælles til skoler uddannelse men det kræver at vi træffer nogle beslutninger om at vi bliver

kan vi sådan set fortsætte med det velfærdssamfund som vi kender socialdemokratiet fik

man har lagt fair løsning frem og at det er det der gælder de næste fire år

vil begynde at forholde sig til at der er en ubalance på mellem fem og fyrre og halvtreds

det er som om

også høre det lidt på nogle af de svar der blev givet

den her debat kører

at sikre dansk økonomi

skal indgå i nogle valgovervejelser det er noget som kræver en ansvarlighed også her og nu men man har åbenbart valgt

en tavshedens strategi det gælder udlændingeområdet

hver gang der er en debat tier man stille ingen må opdage at man er uenige men det gælder også den økonomiske politik kan jeg nu konstatere hver gang man

tavshedens strategi der skal ikke være nogen konkrete svar der skal ikke være noget man kan blive hængt op på der skal ikke være noget som nogle danskere

de rige der skal betale regningen og jeg vil bare gøre opmærksom på at ud af

det give i omegnen af ni hundrede million kroner

altså en meget meget lille del af det skatteforslag

og sf har lagt frem men debatten her i dag har handlet om tolv minutter det skulle den også det var det som som liberal alliance havde bedt om men jeg vil til sidst bare markere

økonomiske sammenhænge at danmark ikke er en ø

vi lever i en international verden og danskerne kunne

en af grundene til at vi også indførte det i danmark jeg vil kun advare dem der måtte gå med

både med de enkelte boligejere

hvad er årsagen til at skatteministeren føler

at deres synspunkt kun gælder hvis der kommer en anden regering

det er noget man vil forhandle om og at man synes

skal bede medlemmerne om at arbejde længere

i hvert fald er noget man skal have noget for det er et synspunkt som jeg

også svagheden i s og sfs

hver gang man giver fagbevægelsen noget igen

jo kun forholder sig til en tredjedel af den udfordring

en spændende forespørgsel især synes jeg dog at jeg må takke de andre borgerlige partier og for den sags skyld også mit gamle parti det radikale venstre som jo

hvordan man bedst sikrer at kunne få folk til at arbejde tolv minutter længere kan vi jo i hvert fald konstatere at der stadig kun er det bud jeg

i min motivationstale i begyndelsen nemlig at sætte skatten

det som sørger for at få folk til at arbejde noget mere

også bruge et par enkelte ord på det angreb der var på liberal alliance fra det radikale

egen økonomiske politik der blev henvist til nogle skriverier i berlingske tidende i dag og jeg kan nævne at det man har bedt tre økonomer om at gennemgå er seks helt konkrete forslag fra

forslag så handler det første om øget udlicitering for femten milliard kroner vores kilde er dansk industri som har set på hvordan man kunne få øget udlicitering hvis alle kommuner gjorde

ifølge dansk industri det andet handler om

mindre sort arbejde det er rockwool fondens rapport om sort arbejde som er kilden skal jeg fortælle hvis nogle skulle være i tvivl man kan endda i dag

i stigning det gør det endnu nemmere at finde penge ved at gøre noget ved det sorte arbejde

vi siger giver tyve milliard kroner

hvad en offentligt ansat koster og de færre offentligt ansatte

at antallet kommer ned på det niveau det var dengang socialdemokraten poul nyrup rasmussen var statsminister

om at afskaffe efterlønnen det er taget fra arbejdsmarkedskommissionen hvor to af de pågældende økonomer endda sad

halvering af erhvervsstøtten det følger

det noget vi kan beslutte herinde det sidste og det er det sjoveste

brugerbetaling på forskellige former for sundheds og velfærdsydelser to af økonomerne siger

og denne økonom har endda siddet i velfærdskommissionen

i velfærdskommissionens rapport fra side otte hundrede og femten og frem hvis man skulle være interesseret jeg håber at der også er journalister fra berlingske tidende der en sjælden gang har mulighed for at

i debatten og dermed har fået svar på tiltale hvis vi fortsætter med hvad de økonomiske eksperter siger så synes jeg at debatten må slutte der hvor den lagde ud nemlig på side otte i resumeet fra den seneste rapport fra de økonomiske vismænd der siger

er en reduktion af marginalskatterne på arbejdsindkomst udover den sænkning der følger af den seneste skattereform

helt og fuldt tilslutte os det med disse ord vil jeg gerne takke regeringspartierne venstre

fem partier der udgør det borgerlige flertal i folketinget

vedstår sig de store økonomiske udfordringer som danmark

jeg har lagt mærke til at oppositionen ikke engang har forsøgt at fremsætte

vedtagelse og må dermed konstatere at det har man jo nok måttet opgive fordi der i virkeligheden ikke er nogen enighed

meget relevant spørgsmål for det er jo vigtigt at det ikke bare bliver ved ordene vi har også spurgt regeringen hvis man for eksempel vil undgå fyringer hvordan kan man så gøre

ti årig periode vil have fyrretusind færre offentligt ansatte skal man ansætte ni hundrede og tredive hver gang der er tusind som afgår ved naturlig afgang enten på grund af pensionering eller på grund af at de får et andet arbejde hvor skal det så ske i den offentlige

overalt i den offentlige sektor forstået på den måde at

viser jo lige præcis hvad forskellen er på at være socialdemokrat og på at være liberal som socialdemokrat kan man simpelt hen ikke forestille sig at der er nogen opgaver der kan gøres mere effektivt end de

som liberale ved vi

lægger nogle målsætninger ind for at man skal kunne klare sig eksempelvis også med færre medarbejdere så kan man få kreativiteten

man skal bruge mindre tid på administrativt arbejde lad mig

meget offensivt næsten aggressivt bruger når man refererer til hvad udvalgte økonomer siger

temaer men uanset hvor

professor nina smith der er elementer i deres økonomiske politik

andre elementer hvor han overdriver effekterne og professor michael svarer siger

betydelig usikkerhed i planen og de offentlige besparelser giver penge

det kan man høre både af den ordførertale der har været og af den

slags typer der på grund af at økonomi ikke er en eksakt videnskab netop altid siger noget med forbehold for det under den forudsætning und so weiter og så videre det er lige præcis det der kommer til udtryk i de her citater hvis vi igen ser på det de er blevet spurgt om

som sædvanlig ved liberal alliances folk typisk bedre om

at forfalde til hånende og nedladende bemærkninger til de spørgere

når man selv slår sig så meget op på at have en sammenhængende økonomisk plan

ind og fyre inden for det offentlige er det pædagogerne sådan at børnehaverne skal lukke en time tidligere

for for at håne herre karsten hønge jeg synes set bare at herre karsten hønge ville have fået gavn af at læse hele artiklen i berlingske tidende i stedet for at plukke enkelte elementer ud

det som de økonomer siger om de konkrete ting

om noget generelt så er det meget meget tydeligt at se at den største udfordring for at få vedtaget liberal alliances økonomiske politik er folketinget

faktisk godt lad mig citere hvad nina smith har svaret i forhold til vores ønsker om

inden for sundheds og socialområdet som der

den velfærdskommission som selv samme nina smith

kommunerne har de penge i to tusind og elleve som de også havde i to tusind og ti

at få folk til at arbejde

jo henvist til vismandsrapporten med at det mest oplagte politiske økonomiske instrument

af marginalskatterne på arbejdsindkomster da vi diskuterede det klokken ti i formiddags sammenholdt jeg det blandt andet med at socialdemokraterne og sf har været ude ligesom at bruge vismændene

at den nye vismandsrapport bekræfter at det er en farbar vej øges arbejdstiden med tolv minutter om dagen eller en time

skal vi netop gøre det som herre klaus hækkerup også sagde

her anbefaler vismændene jo at den mest effektive måde er at nedsætte marginalskatten på arbejde jeg har forstået at socialdemokraterne ønsker at

det fremgår jo af en fair løsning eller fair forandring eller hvad det hedder

er ikke særlig ofte at regeringen og enhedslisten er enige i spørgsmål om eu men enhedslisten og regeringen er faktisk fuldstændig enige i

fuldstændig fjollet

det synspunkt er jeg også sikker på at alle folketingets øvrige partier deler det er nemlig ikke en ny problemstilling tværtimod har vi her i folketinget drøftet spørgsmålet om europa parlamentets placering mange gange igennem mange år som bekendt fastslår protokol nummer seks i traktaten at europa parlamentet har hjemsted i strasbourg og holder de tolv månedlige plenarforsamlinger der mens yderligere plenarforsamlinger udvalgsmøderne samt gruppemøderne holdes i bruxelles

endnu mere absurd

tidkrævende at skulle transportere medlemmerne af europa parlamentet

parlamentet der deltog i undersøgelsen gerne vil have et samlet hjemsted for europa parlamentet for det tredje

parlamentets aktiviteter i to byer

en million europæiske borgere har derfor også skrevet under på at europa parlamentet skal

have hjemme et sted denne irrationelle ordning koster

og som stærk tilhænger af det europæiske samarbejde er

gang

er afgørende for vores fremtid nemlig hvordan vi igennem europæiske samarbejde kan løse de fremtidige udfordringer som vi i danmark og i europa står over for med lissabontraktaten har vi netop fået forbedret rammerne for eu samarbejdet blandt andet har europa parlamentet fået øget indflydelse på en lang række områder til gavn for det europæiske demokrati

ekstra ærgerligt at vi fortsat skal forholde os til dette spørgsmål

regeringen finder at europa parlamentet bør have et hjemsted nemlig i bruxelles

tvivl om det jeg synes derfor også det er positivt at europa parlamentet har søgt en løsning inden for traktaten hvor man lægger to plenarmøder i forlængelse af hinanden i oktober måned og sparer en omgang rejseri om året

sikker på at alle folketingets partier er fuldstændig

tror jeg også at alle folketingets partier og alle de personer der er til stede i folketingssalen i dag det gælder også enhedslisten er fuldstændig klar over

nogen chance for at få det ændret inden for en overskuelig fremtid

af europa parlamentets hjemsted vil kræve enstemmighed mellem alle eus syv og tyve lande og det betyder altså at et land kan blokere for en ændring og for at sige det

det har stor betydning for frankrig og for strasbourg som by

vigtig symbolsk betydning for både frankrig og tyskland

symbol på forsoning mellem de to lande efter anden verdenskrig

i rådet om en ændring af traktaten ved enhedslisten godt at man i givet fald vil sende regeringen ud på en umulig mission som på forhånd er dømt til at mislykkes så på trods af at regeringen finder at europa parlamentets rejseri er dybt uhensigtsmæssigt

forfatningstraktaten og lissabontraktaten lige nu står

vi skal ruste eu til en ny global verdensorden og det kræver altså

side lægger vores kræfter de steder hvor vi gør en reel

sikker på at det vil gavne sagen at rejse spørgsmålet

kommende præsidentvalg og et parlamentsvalg i frankrig næste år og man risikerer tværtimod ved at rejse sagen på nuværende tidspunkt at frankrig låser sig endnu mere fast

eventuel bevægelse fra fransk side på længere sigt jeg kan forsikre om at regeringen løbende har blik for om der skulle være små åbninger der giver mulighed for at fremme en bevægelse hen imod et samlet hjemsted

inden for traktatens rammer

sparer en omgang rejseri årligt

på nuværende tidspunkt er mulighed for at fremme denne sag gennem fremsættelse af et

til traktatændring som der lægges op til

godt tænke mig at spørge ministeren om

i rådet og i bekræftende fald om ministeren så kan fortælle noget om hvornår specielt set i lyset af at vi jo for så vidt

at man aldrig har taget det op fordi man

politisk indflydelse sådan ser ministeren på det

standpunkt og derfor er det jo heller ikke noget som

rejse en sag der så bare falder til jorden med et brag er der jo ikke nogen der har nogen som helst interesse i men som jeg også sagde før tror jeg da at der er mange lande der ligesom danmark har blik for

arbejde på det som tingene er lige nu

tror vi det vil være decideret kontraproduktivt umiddelbart før at franskmændene skal

desværre holder regeringen jo

stoppe rejseriet men når det så kommer til der hvor sagen skal rejses nemlig i rådet

kom frem hvor meget det her koster

den franske diplomat der repræsenterede udenrigsministeriet frankrig at det

set enig i at hvis hvis muligheden byder sig

hvis der er mulighed for at få frankrig i bevægelse

den franske muld end man ville have gjort hvis man

det der er hele udfordringen det er jo netop at hvis man rejser sagen på det forkerte

frankrig har været meget stålsat på blandt andet

hvis der viser sig en åbning på et tidspunkt

til lissabontraktaten således at europa parlamentets rejsecirkus mellem bruxelles og strasbourg skal holde op er for mig at se et fuldstændig overflødigt forslag jeg skal dog starte med at

man flytter frem og tilbage på det er både dyrt og besværligt og set med danske øjne på alle måder en dårlig idé

vist ikke nogen her der er i tvivl om og derfor

ikke så meget grund til at sende signaler ud om at

det er jo sådan at man i eu ganske godt kender den danske holdning

ikke så meget grund til at gøre opmærksom på den det er for mig at se ren signalpolitik

enige om at det skal holde op så giver det jo ikke så meget mening at enhedslisten gerne

danske folketing kan jeg da kun skrive under på

kan give den betegnelse

er der meget politik der er cirkus altså

for det her vanvittige cirkus kræver

er altid et valg og det

det gør jo at man aldrig nogen sinde kan rejse spørgsmålet

fordi alle er enige om det

er det at alle er enige

ikke det samme som at et forslag om at gøre noget ved det er overflødigt

danske folketing når vi alle sammen er enige om at det skal fjernes når vi har gjort opmærksom på hvad vi ønsker og i øvrigt er indstillet på

tage en forhandling når lejlighed byder sig

enige her og derfor nytter det heller ikke noget at man profilerer sig ved at

venstres ordfører hvornår

har vi været igennem rigtig mange traktater hvor det her har stået

jo er vigtigt at rejse en sag da jeg blev politiker

gøre jeg startede i et byråd vi plejer at gøre sådan

sige at vi i socialdemokratiet heller ikke er tilhængere af at europa parlamentet har to hjemsteder

og jeg vil egentlig gerne gentage det

tilhængere af det rejsecirkus der foregår

firs million euro det er også uhensigtsmæssigt

at man ville ønske at tingene var anderledes men når det er sagt er det

og ikke mindst forholde sig til realiteterne

er en ny debat den har kørt i årevis

inddrage vores dygtige europaparlamentarikere og støtte dem i arbejdet for en begrænsning af mødedagene i strasbourg

europa parlamentet vedtog den niende marts i år at reducere antallet af ture til strasbourg fra tolv til elleve fra næste år

det trods alt et skridt i den rigtige retning så

i bruxelles men vi mener ikke at løsningsforslaget

timingen europa er i en historisk vanskelig situation og fokus bør være

desuden er der også tre faktorer

at styrke medlemsstaternes finansielle stabilitet og mulighed for at skabe bæredygtig vækst

planen med det europæiske rådsmøde den fireogtyvende fem og tyve marts

om hvilken økonomisk politik der skal føres i medlemsstaterne den tredje er at forslaget om ét hjemsted for europa parlamentet kræver konsensus blandt medlemslandene

altså akilleshælen her lige nu med et fransk valg

den socialdemokratiske gruppe står så

men som jeg også sagde i min indledning

de problematikker der er forbundet med at have to hovedsæder

realiteter vi befinder os i her og nu

være med til at forsøge at få det her ændret en ting er holdningen men det

imod det her men vi vil i øvrigt ikke arbejde for at gøre noget ordføreren sagde at man kunne ønske sig at det var anderledes ja det kan man men man kan også prøve

jeg har sagt vi vil også gerne presse på spørgsmålet er hvor vi skal gøre det og hvilke metoder og midler vi skal tage i brug det giver altså ikke mening bare at sige nu vil vi tage

sig tilbage og siger når der ikke er nogen der tager sagen så alvorligt så man overhovedet vil rejse den i rådet hvorfor skulle vi så ændre

ordføreren kan få det til at lyde som om

omkring at der skal ske noget her som sagt parlamentet kan godt rykke her

vil vi hellere have at man netop prøver at overlade det til parlamentet

en million borgere der har skrevet under på at de

kan rykke meget mere hvis vi også prøver at få civilsamfundet

de forskellige traktater vi nu engang har

gennem mange år står der at der skal være de her tolv plenarforsamlinger i strasbourg og det gør så at man bruger

seks syv store lastbiler til at transportere ting frem og tilbage mellem de her to

og den helt almindelige logik er jo egentlig

så ligger der selvfølgelig nogle

det skal være sådan som det er og det er jo også derfor det står i traktaten men jeg synes bestemt at forslagsstillerne har en pointe når man samtidig ved at det lige nu er tyskland og frankrig der ønsker en traktatændring der er en åbning i traktaten og at man så

når man sådan hører ordførertalerne og det kommer nok til at vare ved efter den her tale også at alle jo er enige om at

åbenbart ikke tænkt sig at gøre noget ved det

så vil trække europa parlamentet for eu domstolen fordi de mener det er et traktatbrud

danmarks bidrag til sådan en domstolssag af sted for det synes

folketinget og vi har også arbejdet for det i europa parlamentet for omkostningerne forbundet med europa parlamentets plenarforsamlinger i strasbourg

en belastning for miljøet

for at fragte europaparlamentarikere

bruxelles til strasbourg er fuldstændig horribelt for ikke at tale om et unødvendig stort besvær der bydes politikere og medarbejdere i europa parlamentet

hvis jeg alene skulle forholde mig til det

ikke kun det vi skal forholde os til vi er også nødt til at forholde os til den politiske virkelighed som forslaget skal indgå i og den aktuelle situation og der er intet i øjeblikket der tyder på en større traktatændring

i forbindelse med tværtimod det der skete i forbindelse med ændringsforslaget til traktaten om krisemekanismen blev jo netop en lille traktatændring som forholdt sig isoleret til den del og der var ingen ønsker fra nogen om at åbne en større diskussion af det så jeg tror desværre vi må se i øjnene at en afvikling af det såkaldte rejsecirkus i europa parlamentet vil kræve

at man i mange år har været passive modstandere af rejsecirkusset

den utilfredshed synes jeg selvfølgelig vi skal bakke op om

den overbevisning at hvis en traktatændring skal have en gang på jorden skal den ikke komme i form af at snigløbe

det er jo ikke nogen ny problemstilling som enhedslisten sætter fokus på her i dag tværtimod

har vi her i folketinget drøftet spørgsmålet om europa parlamentets placering mange gange igennem årene og derfor virker det

rejsecirkusset er spild af ressourcer og det er også kommet frem under de talrige debatter når det omfattende rejsecirkus ikke bare kan ændres ændres med et snuptag

skyldes det jo at den todelte placering af europa parlamentet er nedskrevet i traktaten

selvfølgelig ikke afholde os fra aktivt at forsøge at ændre forholdene men det bør kalde på lidt realitetssans forståelsen for forholdene i eu er et element som desværre har manglet blandt nogle af partierne her i dag de foregående talere har fremhævet utallige problemer ved rejseriet og jeg skal blot

følge det samme og nævne nævne et par stykker

parlamentet bruger en stor del af sit budget på at flytte frem og tilbage det er uforholdsmæssigt mange penge at bruge på at flytte tager man i betragtning at vi står midt i en økonomisk krise

det her ressourcespild jo helt uforståeligt

er det besværligt og upraktisk for parlamentarikere og deres medarbejdere at rejse frem og tilbage som flere også har henvist til viser en undersøgelse blandt ansatte ved parlamentet at halvfems procent helst var alt rejseriet foruden for det tredje har vi i europa et stort ansvar for at være miljøbevidste set set i det lys er det

et helt forkert signal at sende når vi overbelaster klimaet med al den forurening som rejseriet også også medfører det utvivlsomt største problem med rejsecirkusset er dog at det fjerner fokus fra de udfordringer som eu egentlig står over for vi burde ikke stå her og snakke om hvorvidt man skal rejse eller ej det er en fejlprioritering

i stedet burde vi for eksempel diskutere hvordan eu skal håndtere libyen og de flygtningestrømme som uundgåeligt vil ramme de europæiske grænser diskussionen om europa parlamentets rejseri har for længst opbrugt sin opmærksomhedskvote derfor er det også vores holdning

det vil løse de økonomiske praktiske og miljømæssige problemer som rejseriet forårsager og dermed styrke parlamentets

at europa parlamentet burde have et

ikke mange enkeltsager har vel i eus historie været diskuteret så

kostbare besværlige og urimelige traktatbestemmelse om flere hjemsteder for europa parlamentet

tårnhøjt flertal for

de kun burde have et sted at mødes det er ikke lykkedes

da også fortælle at jeg personligt både i min tid som kabinetschef i europa kommissionen og som udenrigsminister på min krop har følt det urimelige i disse flere hjemsteder senest under konventet der forberedte hvad der nu hedder lissabontraktaten blev der gjort et forsøg

ændre traktaten på dette punkt det lykkedes ikke

ja det er lidt besynderligt at stå her og sige tak til regeringen og til samtlige partier for deres fremragende argumentation imod europa parlamentets

et eneste parti der støtter enhedslistens forslag om at gøre noget ved

er jo lidt af et paradoks

ude i forsamlingshusene er det her jo noget

som folk en gang imellem snakker om og synes

et godt eksempel på bureaukratiet i eu at det er fuldstændig håbløst

håbløst at komme af med men så kynisk er jeg dog ikke i min politiske tankegang at jeg synes det er klogt at lade det rejseri fortsætte

har en eurolommeregner i baglommen

er det da et tal der er blevet nævnt af nogle stykker

det er upraktisk

ingen tvivl om at europa parlamentets produktivitet hvis man kan tillade sig at bruge det ord om et parlament

at de skal ud at køre i lastbil bus og

om året for at kunne passe deres arbejde det er dårligt for miljøet

at det er noget europa parlamentet

når man så laver en undersøgelse blandt europa parlamentets medlemmer og sekretærer der arbejder parlamentet og spørger synes i det

være en god idé at droppe rejseriet til strasbourg så siger en og halvfems

der er hundrede procents enighed om at det her skal skal stoppe og hvad der måske er overraskende

massiv bred

det gør det jo ikke fordi europa parlamentet ikke engang har autoritet til at

det er også en underlig ting at man har et parlament som ikke kan bestemme hvorhenne det vil mødes men i en traktat de ikke kan ændre på bliver tvunget til at holde deres møder bestemte steder

det er også derfor det er underligt at skulle høre at det her tidspunkt ikke lige er det rigtige for det eneste rigtige tidspunkt

til det mindst mulige som så i øvrigt er en stor sag nemlig ændringen

i europa så jeg vil sige at at det er stærkt utilfredsstillende

et forslag om at pålægge regeringen at bruge den her anledning

er jo en diskussion der har været ført i lang lang tid i europa parlamentet i de enkelte

og selvfølgelig kan regeringen da lægge den på bordet og sige at

helt åbenlyse fejl ved eu traktaten bør rettes når muligheden

det under alle omstændigheder være fint hvis man kunne lukke munden på den franske embedsmand fra deres udenrigsministerium når han håner dem der gerne vil ændre på det her rejseri ved at sige

været rejst jamen altså det må vi da i hvert fald have sikret ikke gentager sig en anden gang men altså desværre

en sag som bliver debatteret rigtig mange gange

flere har sagt men som ikke bliver ændret hvor mange gange har vi ikke diskuteret de mange fejl i eus regnskaber alle de uregelmæssigheder der år efter år kan konstateres

der sker meget lidt når vi snakker landbrugsstøttens afskaffelse er det noget der bliver talt om år efter år

vokser og her

stort set alle er enige om sker der heller ingenting

om at øge den civile indsats i landet om at etablere freds og forsoningsaftaler i beslutningsforslaget foreslås også en international fredsbevarende styrkeindsats debatten i dag kommer på et tidspunkt hvor regeringen dansk folkeparti socialdemokraterne radikale venstre og liberal alliance har indgået et bredt forlig om helmandplanen for to tusind og elleve og to tusind og tolv helmandplanen er kommet på plads på baggrund af tætte og konstruktive drøftelser med forligskredsen forligspartierne har vist stor ansvarlighed og vilje til at træffe de nødvendige beslutninger i planlægningen af den danske indsats der er hermed fortsat bred politisk opbakning til vores indsats i afghanistan

vores internationale omdømme som ansvarligt medlem af nato og fn jeg er fortsat af den overbevisning at enhedslistens forslag hviler på forkerte præmisser

de sidste år prioriteret den civile indsats højt den indsats som enhedslisten nu

at vi skal fokusere på med helmandplanen for to tusind og elleve og to tusind og tolv er vi netop blevet enige om at øge vores udviklingsbistand til afghanistan med hundrede million kroner over tre år fra to tusind og elleve til to tusind og tretten dermed bliver afghanistan den næststørste modtager af dansk udviklingsbistand vi ved alle at et stabilt afghanistan bedst sikres ved at have en regering på plads

en nogenlunde fungerende stabsstruktur og

rimelige levevilkår tilskyndelserne til at tilslutte sig oprørerne mindskes hvis regeringen regeringen leverer resultater derfor

af den danske bistand fordelt gennem afghanske institutioner således at afghanerne selv får ejerskab og selv kan varetage regeringsudøvelsen og udviklingen fremadrettet hermed er vi med til at skabe forudsætningerne for stabilitet og for et bæredygtigt og suverænt afghanistan der selv kan sikre sig mod terrorisme for så vidt angår enhedslistens forslag

dansk side støtte til forsoningsprocessen ved at bidrage til den internationale reintegrationsfond og til aktiviteter der fokuserer på helmandprovinsen

medvirke til at flere afghanere skal bevæge sig væk fra vold og ustabilitet og i retning af et flertal som ønsker fred og udvikling men støtten skal naturligvis leveres på den betingelse at de giver afkald på vold tager afstand fra terrorisme

afghanske forfatning herunder ikke mindst de rettigheder den giver den afghanske befolkning i forhold til forsoningsprocessen er det vigtigt at vi er realistiske i vores forventninger

fremskridt vi står ikke umiddelbart foran et gennembrud afghanistan er nu den næststørste modtager af dansk udviklingsbistand enhedslisten overser at en forudsætning for at vi kan yde den bistand er tilstedeværelsen af isaf tropperne for selv om der er fremskridt i afghanistan

men det er samtidig klart at det er vigtigt med klare perspektiver for vores indsats

at den afghanske regering og det internationale samfund på nato topmødet i lissabon i november to tusind og ti blev enige om en plan for afghansk ansvarsoverdragelse ifølge den plan vil afghanerne ved udgangen af to tusind og fjorten selv overtage det fulde sikkerhedsansvar i afghanistan regeringen og forligspartierne er

det lys blevet enige om at danmark ved udgangen af to tusind og fjorten ikke længere har kampenheder i afghanistan med helmandplanen er vores fokus fremadrettet nu på hvad der skal nås for at ansvaret på bæredygtig vis kan overdrages til afghanerne

ville det have fatale konsekvenser for afghanerne er ikke klar endnu

to tusind og elleve og to tusind og tolv er omlægning og kapacitetsopbygning med henblik på at skabe fundamentet for en bæredygtig ansvarsoverdragelse til afghanerne når vi frem mod to tusind og fjorten i stigende grad træder i baggrunden er vi nødt til at sikre at afghanerne har de nødvendige kapaciteter det gælder inden for sikkerhed hvor vi gennem kampgruppen og vores polititræning

fn forslaget er også ude at trit med virkeligheden for med planerne for ansvarsoverdragelsen er vi nu for alvor på vej mod en afghanisering af samfundet

ikke udskifte en international styrke med en anden i stedet skal vi hjælpe med at styrke og dygtiggøre de afghanske sikkerhedsstyrker med helmandplanen er regeringen og forligspartierne nået til enighed om at omlægningsprocessen fra kamp

trænings uddannelses og rådgivningsrollen igangsættes allerede nu og skal intensiveres i løbet af to tusind og elleve og to tusind og tolv

at træne uddanne og rådgive de afghanske sikkerhedsstyrker øges vil de danske soldater helt i tråd med den danske afghanistanstrategi for to tusind og

træde gradvis i baggrunden og lade de afghanske styrker gå forrest det afgørende er jo at de afghanske soldater dygtiggøres

sættes i stand til selv at overtage ansvaret omlægningen muliggør gennemførelsen af en mindre reduktion af det samlede danske styrkebidrag i to tusind og elleve i størrelsesordenen tredive soldater og i andet halvår af to tusind og tolv gennemføres en yderligere reduktion af det samlede danske styrkebidrag ned til cirka seks hundrede og halvtreds personer

vi er alle enige om at de danske soldater ikke skal blive en dag længere i

er lige kommet en bog fra professor mikkel vedby rasmussen der er leder

sin bog den gode krig

langsigtet strategi for indsatsen i afghanistan nemlig strategien for to tusind og otte

den er nøje afstemt med afghanistan med nato og det internationale samfunds

at det er meget væsentligt at få sagt at udviklingsbistanden jo ikke

vurderes på hvor mange flag man sætter på en eller anden bygning danmark er rent faktisk et af de få lande der opfylder målsætningen om at mindst halvdelen af den internationale bistand til afghanistan skal gives direkte til afghanerne og dermed anvendes i overensstemmelse med afghanernes egne prioriteter det er den eneste måde man kan sikre en bæredygtig udvikling i afghanistan

det er forældet hvis man tror på at måden man skal måle det på er hvor mange

dansk flag og dansk ledelse det har ikke været formålet den danske støtte har bidraget til at helmand nu

studerende modtager undervisning heraf godt fireogtyvetusind piger

stort fremskridt sammenlignet med to tusind og et hvor ingen

herunder altså også har prioriteret forkert men

ikke det jeg spurgte til for eksempel omkring udviklingshjælp

en gennemgående målsætning hvis der

at bekæmpe taleban og her er konklusionen altså at talebans store tab til trods har det været en god krig for taleban i to tusind og et var bevægelsen miskrediteret af den brutale håndtering

grupper i det afghanske samfund som forsøger at bekæmpe

styrkerne og skabe

jeg synes nu på trods af de meget vanskelige udfordringer det er at føre

taleban typerne at det er lykkedes

er selvfølgelig klart at der stadig væk er meget

det meget befriende ved de beslutninger som vi også

med til at træffe har jo netop været at man skulle indlede en forsoningsproces

talebanere er jo ikke ens der er nogle ekstremistiske typer

som skal som skal retsforfølges og stoppes men der er også masser af almindelige mennesker der måske først og fremmest har valgt taleban fordi de var de eneste der kunne hjælpe dem til at få noget at leve af

men ikke særlig realistisk så kort kan det siges for hvor ville verden dog være et dejligt sted at leve hvis blot de fundamentalistiske krigere stak en blomst i geværløbet og opgav deres kamp for sharia det gør de desværre ikke

i den virkelige verden forholder tingene sig ganske anderledes og det er åbenbart en verden der befinder sig meget langt væk fra enhedslistens partikontorer jeg har selv haft det privilegium at besøge afghanistan at tale med de almindelige afghanere og hilse på vores udsendte tropper der gør en fremragende indsats det overordnede

at det ikke er nemt

det går den rigtige vej fordi vi er til stede fordi vi er med til at presse taleban fordi vi

det internationale samfund har sat i gang og fordi vi er med til at uddanne morgendagens garanti for et stabilt og sikkert afghanistan alt i alt gør vi en forskel og når jeg siger vi mener jeg selvfølgelig først og fremmest vores udsendte soldater uden deres arbejde

ja da kunne vi meget vel blot pakke sammen og rejse hjem

midt i den vigtigste danske mission nogen sinde

fatalt for de lærerstuderende jeg havde fornøjelsen af at tale med på deres seminarium i

og fatalt for de tusinder af kvinder der i dag kan engagere sig i deres landsbyers ve og vel alting ville have været så meget lettere hvis fundamentalisterne løb hjem til deres såkaldte skoler eller endnu bedre hvis de opgav deres formørkede syn på tilværelsen og ikke mindst

pakistanske regering også godt men fundamentalisterne kunne ikke nøjes med den finger som den pakistanske regering havde rakt dem de rev hele armen af

og ikke mindst fra det pakistanske atomvåben enhver

og en håndfuld fn soldater sætter vi dem i den værst tænkelige forhandlingssituation i venstre bakker vi fuldt op om den brede aftale vi netop har indgået med en række af folketingets partier en aftale hvor vi arbejder hen imod en overdragelse af afghanistan til afghanerne

det er jo det glansbillede som vi har hørt fra regeringen og regeringspartierne i årevis

så står jeg her med en helt frisk bog der konkluderer hvad der er sket

jeg tager et andet citat krigen i afghanistan tegner til at blive et nederlag for nato styrkerne de mål som danmark og dets allierede satte sig i to tusind og seks vil ikke blive nået i to tusind og fjorten det er altså ikke en eller anden venstreorienteret marxistisk

er at vi havde en situation efter

hvor terrorister brugte afghanske

til at lave angreb på vestlige mål derfor var det også et krystalklart fn mandat der åbnede op for den operation der stadig væk er i gang og som jo også er i gang på en måde sådan at det er i et nært samarbejde med den afghanske regering

kabulaftalen og ikke mindst også det man besluttede i lissabon på nato topmødet så nu er vi i en situation hvor vi taler med afghanernes demokratiske regering sådan at der kommer en overdragelse i løbet af to tusind og fjorten

så fik vi igen sådan en glansbilledeudlægning

af udviklingen som regeringen har bildt sig selv ind

jeg har stillet svarer ordføreren ikke på

at de mål danmark og nato har sat sig

nået og at taleban er på vej tilbage de var faktisk slået ud i to tusind og et men nu er de tilbage

det er analysen som laves på et center der ikke har andet arbejde end at studere hvordan det går militært hvorfor bliver man bare ved med at holde den samme tale

frank aaen var desværre ikke en del af den delegation fra udenrigspolitisk nævn som her for kort tid siden var i afghanistan og ikke mindst i helmandprovinsen og

med provinsregeringen som klart fortalte at taleban er kommet i knæ og at vi nu er i

bygge hele provinsen op

det er altså tydelige fremskridt som

komme tilbage og begynde at ødelægge alt det vi har gennemført der var nul

jo er med i den helmandplan som et bredt flertal står bag her i folketinget

klart går ind og laver den transformation som vi alle sammen enige i nemlig at afghanerne overtager mere og mere af sikkerheden selv når de får bygget deres sikkerhedsinstitutioner

en kolossal indsats og det ved jeg at

oplevet situationen på jorden at vores soldater gør en indsats som også er nødvendig for

vores allierede ikke mindst storbritannien og usa så ja vi gør en forskel og vi gør en forskel som er ønsket

en gentagelse af beslutningsforslaget som vi behandlede i forrige folketingssamling om at danmark og de andre nato lande hurtigst muligt

helt klar nemlig at vi ønsker at gøre afghanerne i stand til hurtigst muligt at overtage ansvaret for egen sikkerhed og kontrollen med eget land og vores mål er jo også meget klart det er som bekendt et afghanistan hvor al qaeda eller andre terrorgrupper ikke får et fristed til at angribe os

til at skabe stabilitet i en af de mest farlige regioner måske den farligste region i verden

siden to tusind og et konsekvent fokuseret på at gøre en indsats og en

jeg synes er værd at begræde er at der hvor der var et såkaldt åbent vindue

ikke at afsætte

eller økonomisk tværtimod indledte man en ulovlig angrebskrig i irak i to tusind og tre og fokus kom til at være derovre så

opdagede man de kæmpeproblemer som man stod i i afghanistan og så begyndte man at diskutere strategien der

at vores mål er et stabilt afghanistan som jeg nævnte

er en blanding

og selvfølgelig en øget civil indsats

nogle gange også i den her debat skal huske på at afghanistan i dag vel i realiteten er værre stillet end tanzania

stor arbejdsløshed

fattigdom og det er også derfor

i afghanistanplanen for to tusind og otte til tolv pressede på og

fra dansk side skulle gå fra en

med fokus på kamp til en trænings og uddannelsesindsats

det seneste vi har været med til at vedtage bredt er helmandplanen

en omlægning ja allerede næste år faktisk der omlægger vi fuldstændig vores kampgruppe til en trænings og uddannelsesgruppe der skal træne afghanske sikkerhedsstyrker og vi øger den civile indsats i et af verdens

er ansvarligt er at vi finder en vej til at hjælpe det afghanske folk til en fremtid i stabilitet og tryghed man kan sige man har at gøre med et af de lande

og vi har altså en forpligtelse

jeg har selv

man vende ryggen til det afghanske folk og de behov de har og det ville

jeg er enig i

en ny strategi i afghanistan nu er kommet

en kampsoldat tilbage i afghanistan

meget tilfredse med

et godt tilbud jeg synes i den forbindelse det er mærkeligt

vedtaget af forligspartierne bag lukkede døre den bliver godkendt af folketinget bag lukkede døre i udenrigspolitisk nævn og så fortsætter man bare med min udlægning krigen frem til to tusind og fjorten

inden man vedtager den videre strategi men det er ikke sket

at det her er en plan for

er tale om er at vi næste år omlægger den danske kampgruppe

længe vi var allerede for over halvandet år siden ude at kræve en ny strategi en strategi der gik fra kamp til træning af afghanske sikkerhedsstyrker hvorfor det fordi det er vigtigt at afghanistan bliver i stand til at levere sikkerheden for eget land det er

afghanske sikkerhedsstyrker politi og militær

det vil være en god idé at have kampvognene i helmand frem til to tusind og fjorten at man skal have støtteenheder som det hedder der er aktive frem til to tusind og fjorten ja faktisk også efter to tusind og fjorten med støtteenheder menes der enheder der kan gå ud at hjælpe afghanske styrker i kamp det er derfor jeg mener at det er

med en meget væsentlig militær styrke nemlig næsten

ordføreren brugte der sker faktisk et paradigmeskift i den indsats vi har i afghanistan på den militære side vi går fra en meget kamporienteret indsats hvor danske soldater risikerer deres liv i den grønne zone som

til at fokusere på uddannelse og træning af afghanske enheder så de selv kan stå for sikkerhedsansvaret det er en markant omlægning er noget vi har efterlyst det tror vi er det der skal til det er bæredygtigt for den dag vi forlader afghanistan med de militære midler skal der være en afghansk sikkerhedsstyrke både militær og politi er i stand til at varetage sikkerheden i eget land derudover og det synes jeg er

af den civile indsats og det synes jeg enhedslisten burde anerkende i beslutningsforslaget lægger man meget vægt på at øge den civile indsats er vi fuldstændig enige i

det vi har kæmpet for at

i al korthed at betegne dette forslag til folketingsbeslutning som et paradeforslag hvortil vi naturligvis siger et klart og tydeligt nej når man som jeg er medlem af forsvarsudvalget og derfor får lejlighed til at læse de spørgsmål som gennem udvalget stilles til forsvarsministeren

snart ingen provokation eller ingen genistreg fra herre frank aaen komme bag på en disse uendelige spørgsmål denne endeløse strøm af forsøg på provokation og dette ubegrænsede spild af tid hvor må forsvarsministeren dog være tålmodig siger man til sig selv og når man samtidig er så gammel at man husker herre frank aaens yngre dage med hans utrættelige tjeneste for danmarks kommunistiske parti

man også har læst mette herborgs kronik fra sommeren to tusind og et om herre frank aaens ophold i afghanistan under den sovjetiske besættelse

hans deltagelse i besættelsen

så er man ganske uden illusioner når man møder et sådant forslag til folketingsbeslutning fra

der vil trække de danske soldater ud af afghanistan øjeblikkelig

man siger til sig selv godt at herre frank aaen sidder i samme magtesløshed i dag som i nitten

da han repræsenterede danmarks kommunistiske parti godt at dette mest er et komisk nummer som ingen virkelighed fører med sig tværtimod er forholdet

jo gudskelov det at de danske soldater i afghanistan

sønner i afghanistan med den største kærlighed og yder dem

største støtte disse danske soldater som udfører en yderst farlig tjeneste i dette fjerne vanskelige land er vore forsvarere imod en frygtelig trussel og en farlig terrorisme rettet mod den vestlige verden og dermed også imod danmark de beskytter deres folk og deres familie de sætter livet på spil og somme tider ofrer nogle af dem jo også livet for at den islamiske terrorisme ikke skal kunne drive sit blodige spil på danske

værge og vor beskyttelse og vi er stolte af dem for hvilken højnelse af vort folkelige liv betyder de ikke på ny er offervilje og modstandsvilje kommet i højsædet i danmark på ny kan vi være stolte af at være danske jeg har i det forløbne år læst tom buk swientys fremragende bøger om krigen i atten

fire og tres slagtebænk dybbøl og dommedag als og endnu en gang oplever man her den lammelse som dette frygtelige nederlag til de to tyske stormagter påførte danmark det er ikke for meget sagt at det i mere end hundrede år prægede danskerne og bestemte dansk forsvarspolitik manifesteret i den

fyrre bunden af danmarkshistorien på denne baggrund er vores soldaters indsats i afghanistan et lykkeligt vidnesbyrd om at lammelsen fra atten

fire og tres er brudt på ny tør danmark forsvare sig med våben i hånd

jeg blevet bedt om på vegne af sf at læse en tale op fra ham vedrørende forslag til folketingsbeslutning om hurtigst muligt at trække danmarks og natos tropper ud af afghanistan sf har som bekendt stemt imod den danske krigsindsats i afghanistan det er helt uklart for os hvad målet med indsatsen i afghanistan er og vi har ikke troet på en militær løsning vi har derfor sympati for enhedslistens beslutningsforslag men med hensyn til selve løsningen på problemet mener vi ikke at det fremsatte beslutningsforslag er den rette vej at gå sf mener ikke at det vil være forsvarligt at trække tropperne hjem fra afghanistan fra den ene dag til den anden

således ikke give opbakning til enhedslistens forslag om at alle danske soldater senest skal trækkes hjem sommeren to tusind og elleve vi har nu engang et ansvar over for den afghanske befolkning og vi mener at det forvaltes bedst gennem en tilbagetrækning hvor fokus skifter fra den militære indsats til en mere civil indsats sf har udarbejdet et tipunktsprogram for en ændring af den danske afghanistanindsats hvori der lægges

styrkelse af den civile side den danske indsats i afghanistan skal også omprioriteres således at der skæres ned på antallet af kamptropper og de erstattes af kapaciteter der kan varetage uddannelsen

radikale venstre kan ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag vi har sammen med andre partier et bredt flertal her i folketinget netop indgået en aftale om vores strategi i helmand for to tusind og elleve og to tusind og tolv som indebærer at antallet af kamptropper halveres til februar to tusind og tolv

ophører med deres indsats i august to tusind og tolv til gengæld erstattes kamptropperne af instruktører og trænere som skal træne og uddanne

anden opgave end de har i dag en mere tilbagetrukket rolle og det er vi meget tilfredse med derudover øger danmark den civile bistand vi øger bistanden til civil genopbygning af et ødelagt land

er vi meget tilfredse med

for det første er det urealistisk at forestille sig at

at oprette en fn styrke og i den forbindelse kunne man jo så spørge herre frank aaen

den militære indsats i afghanistan jo hviler på et meget klart og skarpt fn mandat som har eksisteret lige siden to tusind og et

er nogen militær løsning på problemerne i afghanistan jeg tror at alle er enige om at målet nu må være

med udgangspunkt i den tilstedeværelse der er

problemerne det er ikke nemt

det forsøg gøres og jeg er helt sikker på at der

gøres betydelige anstrengelser for at nå frem til en politisk løsning den øverstkommanderende i afghanistan general petraeus har netop rapporteret om indsatsen i afghanistan han sagde

er jo så den sidste ordfører og det er så hermed gjort jeg har nævnt et par gange i debatten og herre klaus hækkerup sagde det også nu her at mikkel vedby rasmussen professor og leder af center for militære studier netop har udgivet en bog den gode krig og med fare for at mikkel vedby rasmussen mener at jeg ligesom bruger ham for meget i debatten her

er så mange fremragende citater i hans studie hvor han altså har kigget på krigen fra to tusind og seks til to tusind og ti

de mål som danmark og dets allierede satte sig i to tusind og seks vil ikke blive nået i to tusind og fjorten så siger han alligevel har krigen i afghanistan på mange måder været en god krig generalerne har haft en god krig for de har lært

talebans store tab til trods har det været en god krig for taleban i to tusind og et var bevægelsen miskrediteret af dens brutale håndtering af regeringsansvaret og samarbejdet med fanatikerne i al qaeda siden har taleban kæmpet sig tilbage det

har været en god krig for diplomaterne for det har givet danmark status i nato og over for usa politikerne har haft en god krig fordi de er blevet bedre i stand til at kunne forberede den næste krig jeg må så sige

men ikke for afghanerne og heller ikke for nato skriver han så

har talt om i dag nemlig helmandplanen det er jo en videreførelse med nogle ændringer det erkender jeg men en videreførelse

det burde man nok tænke noget mere over end det der er lagt op til med

i hvert fald sige at det glansbillede som særlig venstres ordfører gav her fra talerstolen

noget som helst med den virkelige udvikling i afghanistan

et par ord om helmandplanen som også har været inde i debatten jeg

det er fantastisk at når man laver plan for de

gør man det på en sådan måde

bag lukkede døre af forligspartierne som er samtlige partier i folketinget på nær sf og enhedslisten og jeg

så sfs afgørelse men altså det blev lavet bag lukkede døre og når den skal vedtages i folketinget som den slags planer skal

sker vedtagelsen også bag lukkede døre nemlig i udenrigspolitisk nævn den bliver ikke forelagt folketinget til debat den bliver ikke forelagt befolkningen til debat før den er vedtaget det synes jeg er meget udemokratisk dybt problematisk

mindske den folkelige opbakning bag indsatsen hvis det er det man ønsker sig men jeg tager det altså mere som et udtryk for at man ikke havde lyst til at få nogen bred diskussion om den fortsatte krig i afghanistan blandt andet fordi det flertal der tidligere har været i befolkningen

der så i planen som jo er kaldt en plan for tilbagetrækning jo der ligger altså det som jeg har sagt i de korte bemærkninger fire års krig

at der har man fået den afghanske hær til at overtage natos krig

to tusind og tolv vil væk være cirka syv hundrede soldater

kan kalde en langsom tilbagetrækning den starter også kun med tredive i løbet af indeværende

hvor mange der skal være frem til to tusind og tolv og til to tusind og fjorten

af planen men man kan i hvert fald se

i perioden skal tilføres helikoptere til det danske kontingent i afghanistan

de kampvogne danmark har i afghanistan skal blive som jeg også

bemærkninger i afghanistan

at det her skal være en træningsindsats hvorfor så så mange soldater regner man med at alle de danske soldater der er i afghanistan

være brug for hvis det bare var det

er selvfølgelig fordi de skal deltage i kamphandlinger

hjælpe afghanerne med at føre de kampe

de skal altså være der frem til to tusind og fjorten står der klart i helmandplanen der står oven i købet at de eventuelt kan være der til efter to tusind og fjorten

er der ikke sat en slutdato på endnu

at den skæve udvikling der er i afghanistan hurtigst muligt

ved at vi erklærer en tilbagetrækning

der bryder med den negative spiral som der efter min opfattelse er i afghanistan

vi skal sige at vi vil trække os tilbage at vi vil

regeringen i kabul til taleban men ikke mindst lokale forhandlinger hvor det er folk i en region der taler sammen om hvordan de

region udvikler sig mere fredeligt og socialt og økonomisk bedre end i dag

sikker på at man i mange regioner i afghanistan kan få gang i sådan

man vil med et signal om en tilbagetrækning jo i høj grad også fratage taleban et af deres vigtigste kort nemlig det at de

er den udenlandske tilstedeværelse for vi ved

har været udsat for en langvarig besættelse

at være besat og have udenlandske soldater i deres eget land fordi alle folk har det ønske at bestemme over deres egen udvikling og deres egen fremtid og ikke have udenlandske soldater

altså gang i fred og forsoning baseret

tvivl om at hvis vi i stedet for at bruge alle de her penge på militær

kunne der virkelig sættes gang en i udvikling i afghanistan der ville sige sparto til hvad der nogen sinde er set i et land jeg er sikker på at den mulighed for at sige

er jo ikke et mærkeligt folkefærd på den måde at de ikke også bare ønsker sig en bedre fremtid at de ikke også bare ønsker sig at deres børn kan leve på en bedre måde end de selv har levet så selvfølgelig kan man sætte gang i en anden udvikling

eksisterende sociale strukturer i afghanistan der er jo i

der skal gennemtvinges gennem kabul

en fuldstændig forfejlet strategi

man tage meget mere udgangspunkt i det lokale område og i de lokale strukturer der skal også arbejdes for en regional aftale altså man kan ikke forestille sig en fredelig udvikling i afghanistan uden at man for eksempel også har pakistan med i udviklingen på en eller

det skal man arbejde for men også det kræver nogle nye signaler i forhold til det man

de ting der sker i den offentlige sektor det er derfor

et forslag til ny offentlighedslov

den offentlighedslov som justitsministeren

offentlighed end på så mange

nu benytter lejligheden til at lave en speciel offentlighedslov

generelle offentlighedslov men hvor hele miljøområdet er bygget ind med med de direktiver og konventioner som er vedtaget på det her område og hvor der er en lempeligere

bare sige at der vil være en

større mulighed for at få oplysninger på miljøområdet blandt andet om emissioner fra virksomheder der vil være flere virksomheder

indgår som skal levere oplysninger

adgang til miljøoplysninger og det lyder jo rigtig rigtig godt ud over

er begrænsninger i offentlighedens adgang

journalister på åbenhedstinget har kritiseret det her meget voldsomt

at der lige nu foregår et lovarbejde ovre i retsudvalget under justitsministeren som handler om en samlet offentlighedslov l halvfems der ligger på

hundrede og fem og fyrre spørgsmål den sag er førstebehandlet udvalget har været ude at rejse i de nordiske lande for at finde gode og ordentlige løsninger fælles løsninger for et samlet folketing som handler om en samlet offentlighedslov og så er

meget problematisk tidspunkt at komme med en særlovgivning

af det her lovforslag skal afvente at man når frem til en samlet løsning for hele offentlighedsloven i retsudvalget når det så er sagt er

detaljeret og

borgernes mulighed for at få information om hvad det egentlig er politikerne og regeringen render rundt og laver hvad

foregår i ministerierne

for nogle beslutninger der bliver truffet

blandt andet efter drøftelse med justitsministeren lovforslaget er altså ændret efter at det har været sendt i høring og det fremgår ikke voldsomt tydeligt hvor det er det er ændret efter at det sendt i høring

sendes til fornyet høring eller også må der gives nogle ordentlige begrundelser og det har vi ikke fået her der er så også en

som kan være problematisk for virksomhederne

interne faglige vurderinger i ministerierne det handler også om

man her lemper i forhold til hvad

i det hele taget må jeg sige at at det

at det strider mod nugældende rettigheder at der ikke fremover vil kunne opnås aktindsigt i i miljøoplysninger der

udveksles mellem ministerier og mellem ministerier og folketingsmedlemmer journalisthøjskolen kritiserer

der er en lang lang række kritikpunkter i

det her lovforslag som er særdeles bekymrende i forhold til det helt grundlæggende demokratiske

udgangspunktet er at vi skal afvente videre behandling af det her lovforslag til l halvfems

en grundlæggende præmis for som borger meningsfyldt at kunne deltage i den offentlige debat og for at få et demokratisk samfund til at fungere er princippet om offentlighed i forvaltningen man skal som

som journalist kunne søge aktindsigt og på den måde både opnå viden og information og udøve den nødvendige kontrol med magten og administrationen kodeordene er altså åbenhed indsigt og demokratisk kontrol og hver gang vi kan udvide adgangen til information og indsigt hver gang vi kan øge åbenheden og hver gang vi begrænser lukketheden tager vi skridt i den rigtige retning

godt at det sigter mod en øget forståelighed og brugervenlighed for både myndigheder virksomheder og borgere det er alt sammen vældig fint

som sf har flere indvendinger imod indvendinger som stadig er relevante for

sync med de præmisser der er om at offentlighedsloven skal sikre videst mulig virkeliggørelse af de førnævnte principper åbenhed indsigt og demokratisk kontrol

er ganske kritiske og de er absolut værd at lytte til for de påpeger nemlig at

adgang til væsentlige oplysninger rent faktisk indskrænkes

naboers mulighed for at få adgang til oplysninger om for eksempel giftstoffer i udledninger fra virksomheder det er rigtigt

hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder

men princippet om størst mulig åbenhed fordrer vel at adgang til miljøoplysninger bør sikres med respekt for de saglige beskyttelseshensyn

når det gælder dokumenter som udveksles mellem ministerierne og interne dokumenter i ministerierne ministerierne det var et kritikpunkt som sf og flere andre rejste netop i forbindelse med førstebehandlingen af offentlighedslov det samme gælder når vi ser på dokumenter som

bliver udvekslet mellem ministerier og folketingsmedlemmer

så er foretaget en selvstændig vurdering af overensstemmelsen med eu retten og århuskonventionen miljøstyrelsen vurderer at miljøoplysningsdirektivet er vanskeligt at fortolke præcist og vi ved ikke om miljøstyrelsens fortolkning og dermed baggrunden for ministerens vurderinger er korrekt

faldet en dom ved eu domstolen der er høringssvar der påpeger at forslaget formentlig er i strid med vores internationale forpligtelser

så finder vi også at det fremkalder forundring at den udliciteringsregel som indgår i forslaget til ny offentlighedslov altså det at offentlige myndigheder er forpligtet til at indhente oplysninger om opgaver der er udliciteret faktisk ikke er med

kan blive sikret adgang til information og indsigt for sf er det et centralt mål at skabe bedre borgeradgang til miljøoplysninger det følger af direktivet og århuskonventionen at borgerne har krav på adgang til oplysninger om miljøets tilstand meget bredt defineret efter vores opfattelse bør den adgang

en af de ting vi gerne vil sætte fokus på i processen fremover og ikke mindst er vi interesseret i få afdækket hvad ministerens og regeringens ambitioner

er en følge af loven om offentlighed i forvaltningen hensigten med

som er mere enkel og som følge deraf mere brugervenlig

altid skal give samme retsstilling som offentlighedsloven dog med den undtagelse at

det kan være nødvendigt at fastsætte særregler for miljøoplysninger

ytringsfriheden at inddrage

det offentliges sagsbehandling og opgaver som overhovedet muligt tror jeg

jo rigtigt derfor er det også vigtigt at man får det her lovforslag bedømt i det lys i sit afsæt er det jo korrekt at en forenkling en nemmere forståelse og en samling af en lang række bestemmelser der i dag henviser til rigtig mange forskellige ting alt andet lige kan give en større klarhed over hvordan loven fungerer og derfor er formålet med at lave loven sådan set også rigtigt problemet er bare at der i den indholdsmæssige del er lagt op til

lave en lang række ændringer der tilsyneladende vil komme til at betyde næsten det modsatte nemlig at en lang række af de fremskridt der dog er sket i de senere år som det også noteres af forskellige

vil blive bombet tilbage igen for eksempel skriver man jo som

høringsudkastet bliver miljøåbenheden bombet mange år tilbage

for at tydeliggøre den retstilstand som ombudsmanden efter

jo i alt fald modstridende udsagn og jeg tror der er god brug for at man i udvalgsarbejdet

rigtige der er jo ikke sådan at det udelukkende er åbenhedstinget der fremfører synspunkter af den her karakter også mange andre

med lovforslaget som det er forfattet selv om det altså har det udgangspunkt at man siger at det skal være enklere og nemmere at forstå folk vi må gå ud fra har forstand på jura

hvor denne måtte hæmme den videre adgang til aktindsigt i miljøoplysningsloven det er jo da også et udsagn når

de yderste eksperter udi fortolkningen af jura siger at hvis man vedtager det her

man faktisk have det forhold at man i anden lovgivning har en videre adgang og den kan man eventuelt lukke af med

vedtagelse af den her lovgivning det synes vi er problematisk og både de

andre forhold der er nævnt i høringssvarene har vi brug for at få belyst yderligere jeg synes også

den manglende koordinering med den lovbehandling der foregår omkring offentlighedsloven er et problem

ordførerne for indlæggene og så selvfølgelig bekræfte hvad der også er blevet sagt at det her forslag til en ny

er affødt af justitsministerens lovforslag til en ny offentlighedslov og ændringer i blandt andet forvaltningsloven formålet med justitsministerens forslag er jo at skabe en mere tidssvarende offentlighedslov og udbygge princippet om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning lovforslaget har seks og tyve elementer som udbygger princippet om åbenhed i forvaltningen mens det kun indeholder fem elementer

med det her forslag går man på miljøområdet ligesom i dag endnu længere og giver bedre muligheder for at få adgang til oplysninger det er sådan at den gældende miljøoplysningslov

i den gældende offentlighedslov og forvaltningslov

opdatering af miljøoplysningsloven

med sine mange henvisninger er den gældende lov

set det jeg gerne vil lave om på sådan

loven bliver mere forståelig og brugervenlig for både virksomheder myndigheder og borgere lovforslaget her er så bygget op på samme måde som forslaget til ny offentlighedslov men det kan nu læses selvstændigt da de relevante bestemmelser fra offentlighedsloven nu er indskrevet i miljøoplysningsloven med med hensyn til spørgsmålet om paralleliteten

jeg gerne her bekræfte at det bliver på den måde at det her lovforslag ikke kan færdigbehandles tredjebehandles før det andet

i de to lovbehandlinger lovforslaget

ligesom den gældende lov gennemføre miljøoplysningsdirektivet og århuskonventionen i dansk lovgivning og det betyder at der jo netop er en række særregler på miljøområdet det betyder imidlertid også at der ved udformningen af lovforslaget har måttet tages hensyn til miljøoplysningsdirektivet udgangspunktet for lovforslaget er som i den gældende lov at den borger eller virksomhed som anmoder om aktindsigt skal have den samme retsstilling

det her udgangspunkt modificeres så af de regler som er nødvendige af hensyn til miljøoplysningsdirektivet de indholdsmæssige ændringer i forhold til gældende ret sker bortset fra enkelte præciseringer udelukkende som følge af lovforslaget om offentlighedsloven særreglerne om miljøoplysninger vedrører blandt andet

de omfattede myndigheder definitionen af miljøoplysninger en afvejningsregel sagsbehandlingsfrister og emissionsoplysninger jeg skal nok

i offentlighedsloven foreslås udbygget skal dette selvfølgelig også gælde for miljøoplysninger det gælder for eksempel spørgsmålet om hvor præcist man skal kunne angive

retten til dataudtræk sagsbehandlingsfrister og indsigt i visse interne dokumenter og oplysninger med videre på de punkter hvor offentlighedsloven foreslås begrænset i forhold til den gældende offentlighedslovs princip om åbenhed gælder dette kun for miljøoplysninger hvis det ikke strider mod miljøoplysningsdirektivet og århuskonventionen ligesom

indeholder lovforslaget eksempelvis undtagelse af oplysninger i forbindelse med ministerbetjening og brevveksling mellem ministre og folketingsmedlemmer det vurderes at den type undtagelser ligger inden for direktivets ramme og de hensyn der begrunder disse undtagelser gælder selvfølgelig også på milljøområdet det nævnte udgangspunkt er dog fraveget på et punkt kl og danske regioner bliver med justitsministeriets lovforslag omfattet af offentlighedsloven mens dette

det skyldes at direktivet ikke som i forslaget til ny offentlighedslov giver mulighed for at betragte brevveksling mellem kommuner eller

indeholder lovforslaget som hidtil en række særregler som er nødvendiggjort af miljøoplysningsdirektivet og århuskonventionen og disse særregler gælder også i dag det drejer sig blandt andet om at afgrænsningen af de myndigheder og organer som loven finder anvendelse på

er foreslået i offentlighedsloven lovforslaget indeholder endvidere en definition på miljøoplysninger som er meget bred

omfatter alle oplysninger vedrørende miljøet

ved udlevering over for de interesser der varetages ved at afslå udlevering og undtagelserne skal altid anvendes restriktivt

disse regler er endnu mere restriktive når det drejer sig om emissionsoplysninger det betyder at oplysninger som myndighederne ligger inde med om for eksempel udledninger fra en virksomhed stort set altid vil skulle udleveres herudover

der i lovforslaget angivet absolutte frister for sagsbehandlingstiden som supplerer offentlighedslovens fristregler overordnet set

giver lovforslaget ligesom den gældende miljøoplysningslov vid adgang til miljøoplysninger så lovforslaget er altså dermed stadig

nogle mennesker fra åbenhedstinget nogle journalister som siger

set at jeg i min tale har redegjort

og at århuskonventionen og så videre selvfølgelig også skal overholdes

hvor mange forslag i offentlighedsloven

netop på baggrund af fru mette gjerskovs ordførertale

undtagelsen af interne oplysninger i forbindelse med ministerbetjeningen

elementerne i hele offentlighedsloven altså ikke handler om en begrænsning men netop handler om at skabe en tidssvarende offentlighedslov og dermed også paralleliteten

er vigtigt at holde fast i her kommer vi altså til at tale

når vi står med nogle bemærkninger

om der for eksempel er udledninger fra kemiindustrien ansatte og naboer til en virksomhed nægtes adgang til oplysninger om giftstoffer der kan medføre risici det er altså

er jo meget fristende egentlig bare at svare ganske kort ja jeg tror at han har misforstået det og egentlig

det er jo ikke rigtigt at man ikke længere kan få oplysninger

at regeringen gør noget for at sikre vores miljø her drejer det sig om at sikre et godt og rent

men også sikre at der ikke når skibe sejler igennem vores farvande og

i det ballastvand er nogle ting som

kan der i det vand være nogle dyrearter som man så tager med rundt på jordkloden man kommer

lukker man vandet ud altså det har man måske gjort hidtil og så ryger

dyr ud som faktisk ikke hører hjemme i danmark og

naturen det der sker nu

at de skibe som sejler rundtom i verden og

inden det bliver udledt igen det er den ene del af

en miljøsikring

havbrugene det er sådan at

staten overtager en screening af havbrugene på miljøområdet for at finde ud af om der er problemer og

skibene ikke lukker ting ud i de danske farvande som er til skade for

miljøet og for mennesker og vi sikrer

invasive arter altså fremmede arter som findes rundtomkring i verden

ballastvand er jo at det er noget man samler op rundtomkring på kloden og sejler rundt med og så hælder ud i et andet sted på kloden derfor er rigtig glad for at

tale om internationale regler det er helt afgørende

vores kyster det synes jeg sådan set

ministeren har gjort sig umage med at få implementeret

grundigt i lovgivningen det eneste jeg undrer mig lidt over er at

fortælle lidt om det så vidt jeg ved

ligesom ikke samle det op igen så det skal renses inden det bliver hældt ud

så samtidig har en international konvention er det jo alle lande der skal overholde

sige at der er en eksportmulighed her der virkelig batter jeg tænker på om ministeren har gjort sig nogle tanker

muligheder der er for dansk miljøteknologi i den sammenhæng

interessant at læse at at miljøministeriet mente at der ikke var nogen havbrug

og at vi faktisk har nogle havbrug faktisk fem fire uden for linjen og

særskilt er interesseret i i forhold til de her havbrug

i naturbeskyttede områder det synes jeg ikke

at det ikke har opsættende virkning hvis man klager

hvordan det kan være at en klage ikke skal

fædrene folkeskolelærerophav ville være meget stolt af mig

helt kort er forslaget til ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet jo i

om at gennemføre en række ændringer af loven med henblik på at gennemføre dele af ballastvandkonventionen i danmark gennemførelsen er et bidrag til at hæve miljøbeskyttelsen globalt og konkret vil det bidrage til at beskytte den biologiske mangfoldighed gennem bekæmpelse af spredning af invasive arter via skibes ballastvand det støtter sf det andet element i forslaget er endnu en korrektion

stigende problem for naturen i danmark såvel som i mange andre lande at arter

bevidst eller ubevidst disse såkaldte invasive arter vil hvis de ellers kan klare sig under fremmede forhold finde sig en plads i fødekæden ved at fortrænge naturligt forekommende arter hvilket naturligvis ikke er hensigtsmæssigt når skibe indtager vand for at stabilisere sig med ballast kommer der dyreliv af den ene eller den anden art ind med vandet og det er som nævnt i min indledning selvfølgelig uhensigtsmæssigt

dette lovforslag baner vejen for at danmark kan tiltræde en ballastvandkonvention så der på skibene træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå at ballastvandet indeholder fremmede organismer og øvrige uønskede sedimenter de regler der her bliver indført vil medføre ekstraomkostninger for skibsbranchen men samtidig giver det en fordel at der bliver ensartede regler over hele verden og dermed ensartede konkurrenceparametre der er ingen tvivl om at dette lovforslag vil være med til at beskytte det sårbare danske havmiljø og det kan kun hilses velkommen loven vedrører også kompetencen til at foretage en vvm vurdering af havbrug der ligger mere end en sømil fra kysten denne kompetence kan ikke ligge hos kommunerne

forventer at vi ved tredjebehandlingen kan støtte dette lovforslag flere ordførere har allerede været inde på det formål der ligger og man kan jo sige at bedre sent end aldrig får vi nu taget stærkere hånd om

håndteringen af ballastvand der jo allerede har givet

med invasive arter og arter som

biodiversitet som er i forskellige biotoper det er et problem og det er et problem som kræver stærkere handling og i sit udgangspunkt vil implementeringen af reglerne her jo

betyde at vi også fra dansk side får lavet en stærkere indsats der så

det er positivt i sit udgangspunkt vi er også tilhængere af den anden del af lovforslaget som giver anledning til at man får klare vvm regler for havbrug jeg må indrømme at jeg

en lille smule på smilebåndet eller tænkte at det var lidt tragikomisk at det var fødevareministeriet der skulle gøre miljøministeriet opmærksom på at vi

havbrug inden for en sømile grænsen og

der ligger på grænsen men skidt nu med det det der er det vigtige er selvfølgelig at vi fremadrettet får styr på hvordan og hvorledes man skal behandle lignende anlæg i fremtiden så også det er positivt

at til at ministeren får en bemyndigelse til at fastsætte regler om hvornår der kan dispenseres fra behandlingskravene fra den første del det er muligt at der også skal gives en sådan bemyndigelse men jeg tror nok at

til den første del af spørgsmålet som vedrører havbrug i i naturbeskyttelsesområder

den anden del som angår miljøteknologien

er jo fuldstændig enig i at der vitterlig er et meget meget stort potentiale her og det er derfor